lovforslag nummer

har mistet danskernes tillid

endnu større det vil venstre ikke vi vil investere i

danske arbejdspladser ved at sænke skatter og afgifter for det har danmark hårdt brug for forudsætningen for at

omsorgsfuld ældrepleje er at vi får skabt flere private arbejdspladser at vi letter omkostningerne for danske virksomheder så de kan ansætte flere i danmark og at vi sikrer at det for så vel kassedamen som kontanthjælpsmodtageren kan betale sig at arbejde og tage et arbejde økonomi og indenrigsministeren kaldte år to tusind og tolv

med regeringens såkaldte kickstart skrumpede dansk økonomi og velstand

virksomheder er gået konkurs og mennesker har mistet deres arbejde det eneste regeringen for alvor har kickstartet er asylpresset på danmark antallet er nu det højeste i et årti

til en femtende plads over verdens mest konkurrencedygtige lande vores gæld er steget arbejdspladserne forsvinder og væksten er i bund

mens andre lande kører forbi i overhalingsbanen alligevel mener statsministeren at kunne fornemme et stemningsskifte i dansk økonomi jeg tror ikke at slagterimedarbejderen i ringsted der allerede har mistet kollegaer og som kan se frem til at tusinde stillinger nedlægges i de kommende tre år at ingeniørerne i dong der sammen med tre hundrede og halvtreds til

kollegaer nu stiller sig op i ledighedskøen sekretæren hos fl smidth der skal sige farvel til to hundrede kollegaer betonbissen hos phil søn som sammen med tusinde andre ikke længere har et arbejde at stå op til om morgenen eller tømreren i en af de mange mindre håndværksvirksomheder som er blevet trukket med i faldet helt deler statsministerens opfattelse

er et positivt stemningsskifte jeg og venstre

håber også på bedre tider for dansk økonomi

de små spirende tegn i økonomien

skyggerne fra den internationale finanskrise stadig er lange et økonomisk opsving kommer ikke ved at krydse fingrene og bede om godt vejr hvis vi fortsat skal være blandt verdens mest privilegerede lande så kræver det at vi kæmper hårdere og sætter vores ambitioner højere danmark er udfordret i det globale kapløb om arbejdspladser vi skal ikke til kina for at finde vores konkurrenter vi behøver blot at skue ud over øresund

til i dag at ligge blandt verdens ti rigeste lande imens er danmark på vej ud af toptyve opskriften på sveriges succes er ikke raketvidenskab

de fire procentpoint er ikke bare et abstrakt tal i et regneark men tabte muligheder

og et fintmasket sikkerhedsnet ligesom danmark

vi skal lade os inspirere danmark kan gøre svenskerne kunsten efter men det kræver politisk vilje at holde fast i

men desværre har regeringen flyttet foden fra speederen til bremsen

og gjort en indsat men ligesom intet

kan vi heller ikke bevare vores velfærd

ud med et arbejde for syvoghalvtredstusind personer kommer der kun tusind kroner ekstra i lønningsposen ved at have et arbejde for mere end fjortentusind af de danskere der hver morgen står op og går på arbejde er belønningen reelt set en regning økonomisk set ville de have mere ud af at blive liggende hjemme på sofaen og lade sig forsørge af vores fælles samfundskasse det er ikke rimeligt det er grundlæggende usundt at vi står i en situation hvor mange gerne vil men ikke har noget økonomisk incitament til at tage et arbejde det er grundlæggende usundt at hver femte dansker i den arbejdsduelige alder er forsørget af det offentlige det burde selv en socialdemokrat kunne forstå danmarks velfærd og velstand er afhængig af at vi også fremover har succesrige danske eksportvirksomheder

over legetøj til skinker og minkkåber statsministeren brugte sin åbningstale på at rose opfinderen af højtaleren peter l jensen

men statsministeren overser at peter l jensen havde forladt danmark længe før han opfandt højtaleren

i samme retning i disse år fordi regeringen svigter dansk erhvervsliv og forsømmer at forbedre virksomheders konkurrencevilkår uden dygtige medarbejdere ingen produktion og derfor skal vi også væk fra den illusion at vi danskere er så kreative at vi i fremtiden kan leve uden håndens arbejde

ikke bare for den unge selv men også for danmark som produktionssamfund i venstre ønsker vi en reform af erhvervsuddannelserne som ikke bare styrker kvaliteten men som også højner prestigen i det at tage en faguddannelse

i vi stå sammen det skal vi også i eu det betyder ikke at vi naivt skal acceptere detailregulering eller overlade nationale kompetencer på områder hvor vi kan løse opgaverne bedre og tættere på befolkningen selv

fordi vi danskere og danske arbejdspladser får langt flere fordele end ulemper af et stærkt dansk eu engagement

kvantespring fremad for danske virksomheder og iværksættere tager vi kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet og menneskehandel

hvis vores politis arbejde skal stoppe ved grænsen mens banditterne for længst har udnyttet både internet og globalisering danmarks eu politik skal forholde sig til de problemer og udfordringer der ligger foran os ikke et europakort

udelukkes danmark fra europol risikerer vi at blive fristed for menneskehandlere pædofiliringe og anden organiseret kriminalitet var det virkelig det vi ønskede

jeg håber at regeringen vil tage hænderne op af lommen

forsvars og retsforbeholdet i dets nuværende form og sikre at danmark kan tilslutte sig det fælles eu patent til gavn for danske arbejdspladser

desværre har regeringens løftebrud og zigzagkurs betydet at den regering som burde stå på skibsbroen og styre skibet har mistet både politisk kort kompas og retningssans det skaber utryghed det hæmmer tilliden

et lille land som danmark har brug for en ansvarlig regering der viser vejen den røde regering har ikke bare taget en omvej

har lagt kursen fuldstændig om og driver nu på må og få rundt

det er skidt for danmark

i den globale konkurrence skal reformsejlene sættes den tyngende ballast lettes og kursen sættes mod vækst og jobskabelse det ansvar påtager vi os gerne i venstre venstre er klar men vi venter desværre fortsat

det er et problem at danmark fravælges på grund af omkostningsniveauet når virksomhedsejeren skal beslutte om produktionen skal ligge i danmark eller uden for landets grænser i det perspektiv opfordres regeringen til at fremrykke skatte og afgiftslettelser fra forårets vækstpakke som ellers først skulle igangsættes i to tusind og femten folketinget konstaterer endvidere at det strider mod sund fornuft når udlændinge der kun har opholdt sig kort tid i danmark kan gøre krav på velfærdsydelser som eksempelvis su børnepenge eller kontanthjælp uden nævneværdigt arbejde eller samfundsbidrag derfor opfordres regeringen til at skabe fuldstændigt overblik over velfærdsydelser der risikerer at blive ramt af velfærdsturisme samt komme med forslag der sikrer imod denne form for undergravning

at det skal ske på bekostning af gode danske nordsøarbejdspladser

vi satte i gang i to tusind og ni som skulle kortlægge de infrastrukturudfordringer der er i danmark

firs million kr uden at man nu afventer resultaterne

at den kollektive trafik skal bære væksten i trafikken så sent som i morges har der jo været samråd hvor herre kristian pihl lorentzen

togbroen over vejle er ligegyldig og spild af penge

som blev refereret tidligere

af jernbanen i danmark de nye togsignaler letbane metro en lang række initiativer som alle sammen er med til at give danskerne hurtigere tog nu vil regeringen så

omkring vejle koster over en halv milliard kroner

socialdemokratiske borgmestre i trekantområdet har spurgt om man ikke kunne overveje investeringerne bedre i to tusind og ni

hvordan vi får mest ud af trafikinvesteringerne i danmark den har regeringen nu været ligeglad med

med de danske nordsøarbejdspladser i stedet at afvente det store fælles arbejde vi har sat i verden

timemodellen

ikke at kigge på hvordan vi får mest mulig service for pengene

bedre tog hurtigere tog og mere jernbane for pengene og det er jo

ikke sådan at det ikke har konsekvenser det

det amerikanske selskab hess har også meddelt at de vil

som regeringen er fuldstændig ligeglad med

som der jo varigt skal til for at kunne finansiere timemodellen det har regeringen afvist jeg synes det er rigtig rigtig ærgerligt at man vælger at

investering der nu kommer fra regeringens side

er ligeglad med at danske arbejdspladser rykker til udlandet og at investeringerne i nordsøen rykker til den norske eller til den engelske del det er vi

menneskers arbejdspladser på esbjerg havn og chaufføren der kører

om man vil risikere det samme som vi så i storbritannien da briterne satte skatter og afgifter op med den konsekvens at investeringerne flyttede fra de britiske felter i nordsøen med den konsekvens at der var mennesker der mistede deres arbejde der er femtentusind mennesker der er ansat i olie gas industrien i danmark der er otte arbejdspladser knyttet til hver af de arbejdspladser i følgeerhverv de arbejdspladser på havnen i esbjerg eller havnen i fredericia ønsker vi ikke at

men jeg ved godt at regeringen og enhedslisten er ligeglad med om danske arbejdspladser flytter til udlandet det synes jeg er trist

jeg ved godt at venstre ikke er tvunget til at fortælle danskerne hvor mange penge de får fra olieselskaberne blandt andet mærsk

for venstre hvor mange penge man får fra olieselskaberne olieselskaber der i øvrigt ifølge vismændene er blevet overbetalt med milliarder af kroner

til medarbejderen på madsens maskinfabrik eller til medarbejderen på havnen

mennesker der er afhængige af at der kommer investeringer i nordsøarbejdspladserne er at i venstre ønsker vi danske arbejdspladser der ønsker vi investeringer i danmark

vi har i nordsøen har vi den opfattelse at vi kan finde en anden måde at finansiere hurtigere tog på i danmark

den politiske skillelinje er vi ønsker arbejdspladser det gør

og så videre ting som kan brændes af og som man kan få varme ud af skal pålægges en ny afgift som vil gøre det meget dyrere at være dansker venstre har jo sagt at det ikke skal være dyrere at være dansker så

jeg vil gerne høre hvilke tungtvejende grunde venstre har til at mene

forsyningssikkerhedsafgift på biomasse blandt andet på pejsebrænde det fører til uendelige mængder af bureaukrati i tusindvis af virksomheder det fører til at træ og halm som ikke engang bruges til at varme

pålægges afgiften så kan man søge om at få pengene tilbage hvis afgiften overstiger fem tusind kroner det er fedtafgiften

for energiaftalen mere end to milliard kroner

sad med en langt større regning end det der er udkommet af energiaftalen

indkommet en lang række høringssvar på det der hedder forsyningssikkerhedsafgiften vi har ikke set

svarene de ligger hos skatteministeren vi håber

set at regeringen lader sig inspirere af svarene

er vk regeringens gamle idé

energistrategi to tusind og halvtreds vk regeringens plan

på halm pejsebrænde træpiller og så videre og så videre så hvorfor synes venstre

med vores tilstedeværelse med dansk folkepartis tilstedeværelse og de konservatives tilstedeværelse lykkedes det at sikre at den regning som regeringen har sendt ud til danskerne er blevet over to milliard kroner billigere end den ellers

det var os da vi sad i regering med det konservative folkeparti der oprettede infrastrukturfonden med knap hundrede milliard

et job i den offentlige sektor det vi går op i er at sikre en ordentlig service for de borgere der er i danmark det vi går op i er at sikre at vi kan udvikle vores fælles velfærdssamfund det er også det der vil være vores fokus

at vi sikrer den balance vi

et offentligt udgiftsstop er vores udgangspunkt

en ekstra krone til rådighed i samfundet

vi ønsker at investere det i varige private arbejdspladser som kan være med til at

der er i økonomien det råderum der er skabt af de reformer som blev vedtaget og

gennemført mens vi sad i regering vil vi bruge til at lette omkostningerne for danske virksomheder sikre at det kan betale sig at arbejde så vi kan få skabt vækst i danmark så vi kan få skabt private arbejdspladser så vi har nogen der kan holde hjulene i gang

er nogle der mangler praktikpladser det er derfor vi siger at hvis vi skal skabe både praktikpladser

bliver mere velstående og vækster så skal vi skabe et samfund hvor det også kan betale sig at investere i danmark hvor det kan betale sig at skabe arbejdspladser det gør vi kun hvis vi forbedrer vores konkurrencevilkår det gør vi kun hvis vi letter skatter og afgifter og omkostninger på danske arbejdspladser så de bliver i danmark

og jeg ved godt at man ikke må stille to spørgsmål

spørge fru ellen trane nørby hvad er venstres udbytte af at kæmpe så hårdt for at udenlandske olieselskaber skal betale mindre i skat

man ved ikke hvornår enhedslisten sammen med regeringen kommer med nye skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft

hvor vi får skabt flere varige arbejdspladser ligegyldigt om det er i

til at have fuldstændig lige så mange offentligt ansatte som der er i dag

for under en måned siden havde vi finanslovsdebat her i salen og der sagde herre peter christensen om antallet af offentligt ansatte at

så måske fru ellen trane nørby vil afklare

hvis venstre skulle få held til at få indført

videre et andet svar fra finansministeriet peger jo også på at der ikke er nogen én til én sammenhæng mellem kvaliteten og det antal af offentligt ansatte der er

vælger at sige at opgaven med at at passe de mindste børn kan klares af private dagplejere skal vi så herinde sige at det

en gruppe forældre der opretter en privatskole

giver børnene en god undervisning men der på

da om det sengelinned som man ligger i

tager sygdomme og bakterier med sig ikke om det er renset på sygehusrenseriet eller om det er renset ude i en privat renserivirksomhed

det må da være kvaliteten af den offentlige sektor som vi måler på

at man gerne vil have nulvækst og at man kan ansætte det samme antal offentligt ansatte som man kan i dag det er altså en teoretisk mulighed

de ti økonomer ud af ti der i berlingske her for kort tid siden sagde jamen konsekvensen af venstres nulvækst vil være færre offentligt ansatte anerkender fru ellen trane nørby

til falck nu skal i ikke længere køre ambulancekørsel i danmark på trods af at patienterne er glade for det

så ville der fra i morgen blive flere offentligt ansatte

sf og socialdemokraterne og regeringen ønsker at føre

kroner vi bruger i fællesskab og derfor kommer vi at garantere

konkurrenceudsætter madlavningen på et

have konsekvenser for hvor mange offentligt ansatte der er

men og at svare på hvad konsekvenserne er af den nulvækst man bliver ved med at fabulere om men man kan ikke svare på hvad konsekvenserne er det må vel være rimeligt at venstre efterhånden nu er vi ret langt henne i debatten kommer med et svar på hvad konsekvenserne

virksomheder så de kan ansætte flere så de kan få flere unge ind i de praktikpladser de kan oprette fordi de får mere luft i økonomien og så vi kan sikre

trukket investeringer til det danske samfund

at bruge råderummet til at skabe arbejdspladser regeringen

noget helt konkret som som ordføreren så

det er usandsynligt at man bare kører videre med det samme antal offentligt ansatte

skubber medarbejderne fra det offentlige og over i det private

der er en god service for den ældre er det jo heller ikke væsentligt om der står hansens hjemmeservice eller om der står horsens kommune på den kittel som

at der blev gjort rent i hjørnerne det samme

hvor regeringen har måttet forklare hvordan det kan være at der på nogle plejehjem er ældre som skal gå med ble selv om de

bare har behov for at blive hjulpet en gang imellem

solrød plejehjem hvor man har en privat aktør inde det

kvart million breve nu har en maskine der gør

af vores fælles velfærdssamfund

som den enkelte borger får er den tilfredsstillende har den en ordentlig kvalitet står kvaliteten mål med hvor mange penge vi bruger

overbevist om at der er steder i den offentlige sektor hvor vi kan gøre det bedre

så høre og jeg lytter meget efter når der sagt noget fra venstres side

nu bliver sagt at det handler om udliciteringer

øge udliciteringen samtidig med at der er nulvækst i det offentlige forbrug og uændret offentlig beskæftigelse det hænger ikke rigtig sammen

trane nørby ikke gøre økonomerne danskerne os alle sammen den tjeneste at forklare

sikrer at være råd til en indsats mod social dumping og sikrer at

gennemsnittet som koster en tredjedel mere

som vi så kan skabe danske arbejdspladser med som vi kan lempe skatter og afgifter med

regeringen vil bruge enhver ekstra krone på at gøre verdens største offentlige sektor endnu større

fordi udgiftsstoppet betyder at der er råd til at have fuldstændig lige så mange offentligt ansatte som der er i dag det var hans svar på nulvækst

er råd til fuldstændig lige så mange ansatte som i dag og lige i dag har vi hørt

nørby sige at hun ikke vil garantere samme antal offentligt ansatte kan venstre garantere

til næste år eller i to tusind og tyve

kunne udvikle vores velfærdssamfund og selvfølgelig skal vi kunne prioritere

binde vores kommunalbestyrelser

ikke må prioritere og træffe beslutninger ude lokalt

forstå at socialdemokraterne ønsker

står i en situation hvor de får at vide at der er tusind der skal fyres over de næste tre år fordi omkostningerne er for høje

flere skatter og afgifter man kan vælge som regeringen gør

så bruger vi den til at gøre verdens største offentlige sektor endnu større

så vil vi gerne bruge den på at lempe omkostningerne for danske virksomheder så der kan ansættes flere så vi kan bryde den kurve og så vi kan sikre at vi igen får væksten tilbage det er et politisk valg og

fra ordføreren kan jeg jo oplyse det det skete år efter år efter år mens vk sad med regeringsmagten

det var der vi rutsjede ned ad listen over verdens rigeste lande er man ikke nødt til at forholde sig til sit eget

produktionen ud af det danske samfund fordi vi er blevet for dyre fordi vi er blevet for omkostningstunge er interesseret i hvad

hvad vi gør fremadrettet og der sender vi fra venstres side det meget klare signal at det råderum der er i dansk økonomi ønsker vi at bruge til at gøre os mere konkurrencedygtige så vi kan skabe

nogle fejl og man må sige at det er nogle åbenlyse fejl

fedtafgiften var en fejl og nu er der så den her forsyningssikkerhedsafgift som jo også kommer til at ramme folk der køber halm til at strø under hesten eller køber rafter til at bygge et hegn

er det efter venstres opfattelse virkelig den mest intelligente måde at kradse penge ind fra borgerne på

kradse energiafgifter ind på

to milliard kroner mere som regeringen havde lagt op til nu er der så en konkret implementering fra regeringens side som har været sendt ud i høring der var høringsfrist her i september måned der er ikke

fået ganske lange domme i danmark på det seneste er en stein bagger en

afgrænser i hvilke tilfælde man kan tvangsbortadoptere vi har haft en politisk diskussion

man skal lade barnets tarv vægte højere end forældrenes rettigheder og der er jo ingen tvivl om at

set lidt for lidt på barnets tarv og lidt for meget på forældrenes rettigheder jeg troede

lovgivningen rammerne for det vi har i fællesskab da vi sad i regering åbnet op for at man kan tvangsbortadoptere ved fødslen hvis der ikke er nogen varig forældreevne hos forældrene det har vi gjort fordi vi i fællesskab vurderede at der er nogle børn som ellers

komme tilbage til nogle forældre som ikke

der vil vi sætte barnets tarv i centrum det troede jeg at vi var enige om og det håber jeg

er meget ændret i danmark hvor vi for to år siden

vi nu mærke et stemningsskifte i danmark hvor vi for to år siden havde sagt farvel til

og tredivetusind arbejdspladser

hvor vi for to år siden havde flere ubetalte regninger end der var penge til i statskassen kan vi nu se at vi har styr på økonomien råd til vores velfærd

investere i arbejdspladser så meget har ændret sig men det er jo ikke sket af sig selv vi har truffet svære beslutninger vi har indgået store kompromisser vi har taget ansvar

jo sådan man gør når man vil arbejde sig igennem en alvorlig økonomisk krise her nytter nullerne s vælgertaktik og blokpolitik ikke her tæller kun resultaterne og vi vil hellere have at arbejdsløsheden går ned

leveret resultater vel at mærke med samtlige partier her i folketinget alle partier uden undtagelse har indgået aftaler med den her regering for vi mente det alvorligt da vi sagde farvel til blokpolitikken den linje vil vi fortsætte i den kommende samling

at samarbejde om hvis vi er enige om at vi vil det bedste for vores land enige om at danmark har særlige værdier om fællesskab frihed solidaritet

derfor sige det rent ud til partierne på højrefløjen danmark er ikke en taberfabrik vi er ikke nordens syge mand og nej

danmark er ikke et stodderland når jeg tager rundt og møder danskerne oplever jeg virkelyst og idérigdom flid og hårdt arbejde men også at vi tager vare på hinanden at vi er klar til at gøre en ekstra indsats for at alle skal med i vores samfund et af de besøg jeg tit har husket tilbage på

var på besøg på en stor erhvervsskole det var nemlig første gang jeg oplevede

helt nyt fænomen der var begyndt at vokse frem de lærerfri timer jeg mødte eleverne i et stort lokale med masser af høvlebænke der var bare ingen lærer det havde man sparet bort op gennem nullerne mens pengene rullede ind og vi i danmark

spare lærerne væk på erhvervsskolerne det hold jeg besøgte havde næsten halvdelen af ugens timer uden en lærer

der skete det som skete over hele landet alt for mange af eleverne droppede ud og signalet fra dem der havde ansvaret var at

tager vi fat på at styrke vores erhvervsuddannelser igen flere timer med godt uddannede lærere til at lede undervisningen det ansvar tager vi på os i dag kan man jo undre sig over at der ikke var nogen der tog ansvar for det tog ansvar for at styrke og ruste vores velfærdssamfund frem for at brænde pengene af i en kæmpe fest nu rydder vi op regningerne er betalt vi er tilbage

en ny rapport fastslår at danmark blev hårdere ramt af krisen end nødvendigt vi tabte flere arbejdspladser end vi burde og regningerne fik lov til at vokse sig større end de egentlig behøvede derfor var jeg

meget spændt på at høre svaret fra de tidligere ministre fra venstre og konservative på rangvidrapporten der gik noget tid før svaret kom der skulle åbenbart lige koordineres og tales sammen men svaret kom jo og nu skal i høre

ministre fra vk tiden

tænkte ja hvorfor ikke jeg mener venstre er jo et parti hvor formanden har permanent fravær langt fra folketingets talerstol venstre er et parti

venstre er et parti

spørgsmål venstre er et parti der befinder sig godt i en hængekøje kort sagt er venstre et parti der er på offentlig forsørgelse uden

vil føle sig godt hjemme i venstre

for mig at det jo ikke er venstre dovne robert stiller op for han stifter simpelt hen sit eget parti måske selv han synes

er det en år siden vi reelt hørte nyt fra venstre sidst dengang erklærede lars løkke rasmussen at nu skulle danmark have nulvækst i vores velfærd men siden da har venstre gjort alt hvad de kunne for ikke at fortælle hvad nulvæksten får af konsekvenser hvis man så spørger cepos den liberalistiske tænketank der har en cheføkonom der tidligere var ansat i venstre

siger de nulvækst i praksis vil betyde færre offentligt ansatte hvis man læser herre lars løkke rasmussens egen to tusind og tyve plan fra dengang han selv var i regering i april to tusind og elleve står der sort på hvidt jeg citerer nulvækst vil reelt betyde at man bliver nødt til at spare på kernevelfærd som folkeskole eller ældrepleje hvis sundhedsvæsenet skal kunne anvende de nyeste og ofte dyre behandlingsformer og medicin

man spurgte ti uafhængige økonomer som berlingske gjorde forleden

var svaret fra alle ti at

de åbenbart ikke har forstået at venstre jo skrev de økonomiske lærebøger om for forskellen på venstres nulvækst

ekstremt konkret spørgsmålene til danskerne er

der er for mange pædagoger i dit barns børnehave

er for mange lærere i dit barns skole synes du at dine gamle forældre eller bedsteforældre for tit får besøg af hjemmehjælperen

vores gader og veje bliver fejet for ofte synes du at du kommer for hurtigt igennem telefonkøen til vagtlægen

for mange sygeplejersker på sygehuset synes du der er for meget politi på gaden synes du ventetiden på skadestuen er for kort hvis du svarer ja til det jamen så er herre lars løkke rasmussen din statsministerkandidat

det egentlig ligegyldigt om du stemmer venstre eller dansk folkeparti for dansk folkepartis statsministerkandidat

den samme herre lars løkke rasmussen og som han gjorde det helt klart i børsen i denne uge

vil han kun være statsminister hvis han kan få lov til at føre sin egen økonomiske politik igennem med andre ord en stemme på dansk folkeparti er en stemme

til venstres forudsigelige råb om en skræmmekampagne

noget jeg står her og finder på det bygger på

hvis i mener at de tager fejl så læg nu den nulvækstplan frem den plan danskerne har efterlyst siden jeres sidste landsmøde

lars løkke rasmussen stop nu den gemmeleg

læg nu den plan

til vedtagelse på vegne af partierne s rv sf og enhedslisten

folketinget konstaterer at en ansvarlig og reel vækst i det offentlige forbrug er nødvendig hvis vi skal bevare og udvikle et velfærdssamfund som kan tage hånd om de stadigt flere ældre medborgere som kan give en ordentlig uddannelse til de stadigt flere studerende og som kan forbedre livsvilkårene for alle danskere en mangeårig periode med nulvækst

serviceforringelser og en markant reduktion i antallet af offentligt ansatte til skade for vores fælles velfærdssamfund folketinget konstaterer endvidere at der med aftalen om finansiering af togfonden er taget et vigtigt skridt til at forbedre de danske jernbaner med betydeligt reducerede rejsetider vil danmark blive bundet tættere sammen hvilket vil gavne dansk erhvervsliv forbedre danskernes hverdag skabe arbejdspladser og gavne klimaet togfonden finansieres af en mere retfærdig beskatning af olieselskaberne der skal i forlængelse af forbedringen af den kollektive trafik

hundrede personer mindre ni tusind en hundrede offentligt ansatte som i dag ikke er ansat under en socialdemokratisk ledelse er det så en velfærdsmassakre eller hvad er det og kan ordføreren garantere hvad antallet af de offentligt ansatte vil være i danmark

vi er ikke blevet flere vi kan godt mærke at der skal altså

offentligt ansatte fordi pengene skulle passe

at der er en vej frem for danmark hvis man vil sikre velfærd til vores ældre til unge der skal uddanne sig

i skolen den vej frem kræver at der bliver flere offentligt ansatte ni tusind flere med vores plan

sikre ni tusind en hundrede færre offentligt ansatte hvis socialdemokraterne ikke synes at det var god politik så kunne man jo have ladet være med at lave en vækstplan så kunne man jo have ladet

at tage nogle af de initiativer så kunne man jo have ladet

når socialdemokraterne så vil ansætte

det er den vi kæmper os ud af nu jeg har overhovedet ikke påstået og ingen af os påstår at det var nemt

var en fest at komme ud af krisen nej festen

efter festen og vi lægger en plan frem

det optjeningsprincip som vi lavede med den tidligere regering

børnechecken så man i det mindste skulle arbejde i

og er det udtryk for at man i virkeligheden slet ikke er bekymret for den stigende grad af velfærdsturisme som vi ser og som jo risikerer at udhule

at man kan bruge det til at hive danmark ud af eu

det mener jeg vil skade danske arbejdspladser det vil skade dansk erhvervsliv det vil koste dyrt for danmark og det er ikke den vej vi socialdemokrater vil gå vi vil gå fra sag til sag og helt nøgternt se på hvad vi kan gøre konkret har vi jo faktisk da vi lavede su aftalen forpligtet partierne i folketinget til

gå videre frem for at sikre at der er ordentlige værn og at vi kan bevare

arbejde og underminerer det danske

df er voldsomt bekymrede det vi

indflydelse på rent faktisk at gøre noget ved det i de ti år hvor

personligt forhandlede finanslovsaftaler

er ret sølle i går kom enhedslisten med et ældreudspil hvor vi blandt andet foreslår at ældre skal have ret til minimum to bade om ugen

overbudspolitik at ældre medborgere i danmark har ret til minimum

skatter ind til os som vi kan bruge på et solidarisk velfærdssamfund

før os som har arbejdet det her samfund op skylder vi jo at give en værdig og ordentlig ældrepleje derfor er vi så afhængige af at vi fortsætter kursen med at sikre private arbejdspladser og at der er et overskud at bruge på velfærd

ville vi risikere at ryge ind i en ny økonomisk krise

fosse ud af landet og så ville vi på sigt undergrave den velfærd som jeg kan høre at fru johanne schmidt nielsen

er er

socialdemokraterne har man åbenbart prioriteret selskabsskattelettelser for milliarder af kroner højere end blandt andet vores ældrepleje på trods af at der ifølge regeringens egne tal stort set

mener socialdemokraternes ordfører at selskabsskattelettelser er vigtigere end for eksempel en ordentlig ældrepleje

og tredivetusind private arbejdspladser tabte

være ligeglade med det nej så har vi jo ikke et velfærdssamfund fremover derfor handler det om og få skabt

beskæftigelsen og dermed også sikre at vi har et ordentligt niveau

mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft som kun vil stige og imens kan vi se at der altså er for mange af de unge mennesker som dropper ud og aldrig får en uddannelse

bliver til den efterspurgte arbejdskraft i fremtiden hvis vi skal styrke vores produktivitet hvis vi skal styrke vores placering i verden og have stærke arbejdspladser skal vi jo netop også styrke vores uddannelser

liberal alliance godt ved om skattelettelser det

økonomer i deres økonompanel om hvem der

økonomisk ansvarlig den her regering eller den tidligere regering

var mest ansvarlig der var nul jeg siger nul der syntes at der var mest ansvar

sætte personskatterne ned og sætte selskabsskatterne yderligere ned sådan så der bliver skabt vækst og arbejdspladser til danskerne statsministeren sagde i forgårs at der er partier her i folketinget der kan være imod en

ikke at sige noget om det

godt ind på det her med

afgørende uanset at vi kan være uenige

for at vi kan få det ud af det danske samfund som vi gerne vil

en god offentlig offentlig sektor er jo at der bliver tjent penge i landets private virksomheder udfordringen er at vi har verdens største offentlige sektor og verdens højeste skattetryk det skal der gøres noget ved derfor var jeg glad for at finansministeren lancerede at vi skal have en konkurrencestat

boligministeren ikke mener at vi skal

konkurrencestat så spørger jeg bare hvad er socialdemokratiets politik

set på landsholdet fordi man er i kamp med andre virksomheder

kloden som kæmper for at gøre det billigere og bedre der skal vi gøre det bedre vi skal styrke vores produktivitet det er jo vores

at vi nu tager fat på at styrke vores uddannelser

nødvendige kvalifikationer det er med til at sikre at det kan betale sig at blive

var sådan at socialdemokratiet blandt andet afskedigede ni tusind en hundrede offentligt ansatte sidste år

tallet otte tusind syv hundrede altså det som regeringen mener de vil ansætte frem mod to tusind og tyve det var mere det problem altså hvilket af de to tal der var højest

der er højest er det jo fordi herre magnus heunicke er nødt til nu at indrømme at man jo ikke genansætter alle dem som man afskedigede sidste år

præcis derfor at vi synes det

på tide nu her et år efter man har lanceret nulvækstplanen at komme med en plan for hvor der så

færre i den offentlige sektor

der være færre i den offentlige sektor hvis det er sådan at venstres nulvækstplan kommer til

få os tilbage på sporet igen jeg fortryder ikke et sekund at vi tog ansvaret og gjorde det

ikke et sekund at vi nu har muligheden for at tage nogle skridt væk fra krisen

nej krisen er ikke slut men vi har lagt sporene fremad for at kunne

ikke selv kan finde svar på i sit eget regeringsoplæg

mennesker

nogen plan frem der bliver nikket

hvor er venstres plan for nulvækst den har vi jo ikke fået endnu

vi jo altså se den er den gemt et sted

vil gøre noget ved det faktum at det for en stor del af danskernes vedkommende i dag ikke kan betale sig at arbejde

særlig interesseret i at svare på spørgsmålet om

under den socialdemokratisk ledede regering men når nu

at det at vi i venstre prioriterer gode danske arbejdspladser højere end det at garantere og udvide verdens største offentlige sektor

milliard kr som sikrer at det bedre kan betale sig

investere i danmark og som sikrer bedre vilkår

frem til to tusind og to og tyve vil være sådan at der kommer lettelser i bunden

hvert år vil være sådan at der er færre for hvem det ikke kan betale sig

på noget tidspunkt under vk regeringens ti års

at at vi i venstre prioriterer at sige at det er vigtigere at sikre gode danske arbejdspladser end det i sig selv er at kunne garantere at verdens største offentlige sektor bliver endnu større

for at sikre at vi kom tilbage på sporet

blandt andet siger den socialdemokratiske ordfører

er noget der slår bunden ud af den danske velfærd kan socialdemokraternes ordfører ikke se at der er et problem i at vi på den ene side skærer ned på den dagligdags velfærd som vores ældre medborgere oplever ude i kommunerne men samtidig

siger regeringen det gør vi ikke i dansk folkeparti

noget særligt problem i det her de radikale siger oven i købet

kan socialdemokraterne ikke se at der er et problem

meget dyre løfter til det og det og det det er dansk folkepartis politik det vil man gennemføre det er noget

mig at vide om man har tænkt sig at komme med et svar på om det overhovedet kan hænge sammen økonomisk hvor

til at betale for de gyldne løfter

på dansk folkeparti hvor er finansieringen og spørgsmål nummer 2 hvordan pokker skal det blive til virkelighed hvis man får herre lars løkke rasmussens nulvækst som man jo altså peger på

og bevare vores velfærdssamfund så er det her en kompliceret sag derfor går vi

så hører vi rigtig gerne på det

men det er ikke enkelt hvis man

og tredive procent af sin tid på mødet med børnene

organisationernes egne tal

mål i sig selv bare at få flere offentligt ansatte

noget som kunne komme på den socialdemokratiske dagsorden at vi faktisk fik effektiviseret den her offentlige sektor

i stedet for at få flere til at sidde vende papirer og evaluere og kontrollere hinanden

sektor så også undergrave økonomien i den offentlige sektor ved at give astronomiske skattelettelser

meget rige millionærarvinger eller

bevare en stærk offentlig sektor der synes jeg

en styrkelse af den offentlige sektor og hvis man taler med de offentligt ansatte siger de også lad os nu få lov til at udvikle vores arbejde frem for at blive dynget til med kontroltyranni og frem for at få trusler om at få undermineret økonomien i vores

er det overhovedet ikke noget som socialdemokratiet ønsker at diskutere en ting

været noget som har betydet at man alle steder har måttet løbe stærkere

dem jeg kender dem jeg møder på mine

for det skal man gøre når der bliver færre kolleger

i to tusind

skattelettelser så var det topskattebetalerne der skulle have skattelettelser så var det erhvervslivet og nu er det så i bunden man skal

at en god løsning

at man har reduceret antallet af offentligt ansatte med omkring syv tusind i denne regerings tid

hvor mange arbejdspladser er det nu der er i de der selskabsskattelettelser

at det var mere ansvarligt under

at der i udlandet er stor respekt

plan vi har lagt for danmark

af det der gør at der bliver investeret i vores arbejdspladser selv om højrefløjen siger at det ikke kan betale sig

det der gør at samfundet kan fortsætte men vi vil selvfølgelig fortsætte arbejdet med at sikre at det stadig væk kan betale sig

investere i danmark og vi er klar til at se på hvad som helst

at bruge flere milliarder kroner på skattelettelser og mener

inden der kommer flere offentligt ansatte end der var da den socialdemokratiske regering trådte til har han udskudt øgningen af antallet af ansatte i den offentlige sektor til efter næste valg

og besværlig beslutning nemlig at følge med således at der ikke skal være nogen steder hvor der sidder en bestyrelse eller en direktion og siger vi flytter virksomheden fra danmark fordi det er for dyrt at være der vi flytter jobbene ud af landet og over til nabolandene

og sagde krisen er overstået regningen er betalt

nok man må sige var en sandhed med modifikationer og det får du ikke os til at sige

vi nøgternt konstaterer at der er tegn på et stemningsskifte er

vores arbejdsløshedstal her i danmark nu er de laveste i fire år

gode nyheder men det er ikke nyheder der får os til at

det er jo sagt af mange vi skal arbejde os ud af krisen jamen så sørg dog for at det kan betale sig at arbejde og der er fjortentusind som venter på

kunne lade sig gøre det savner jeg et svar på

jeg synes ærlig talt ikke at venstre har noget som helst at være stolt af

skal have den bedste og nyeste og meget ofte også dyreste

det hænger sammen den er finansieret det er vores to tusind og tyve plan

hvad der er dansk folkepartis

man vil have mere velfærd end det vi kan levere i vores to tusind og tyve plan jeg kan forstå at det er det df vil have

på venstre og venstres nulvækst som jo vil betyde færre penge til velfærd færre penge til at betale løn til de mennesker der skal passe vores gamle

skal få vores syge tilbage på benene igen

det er jo ikke nogen nem omgang at få et stort moderne dyrt solidarisk velfærdssamfund igennem sådan en økonomisk krise det er da tankevækkende at alle de partier som peger på herre lars løkke rasmussen vil skære ned i velfærden undtagen åbenbart dansk folkeparti så er spørgsmålet jo hvordan

sidste to år

fik en halv million ekstra i årlig skattelettelse det synes man dengang var fair og rigtigt og godt vi var nogle der advarede og stemte imod men det

var fair og rigtigt og godt ok

en skattereform der år for år betyder at lettelserne kommer

til den enlige forsørger som betyder at der er flere der får en reel gevinst ved at gå på arbejde end nogen sinde under vk regeringen end nogen sinde hvis venstre er optaget af

end de tal som kommer ud af vores skattereform

halvfjerdsåret for redningen af vores jødiske landsmænd det synes jeg bestemt var på sin plads og det synes jeg var velvalgt jeg synes også det var godt at statsministeren brugte en del taletid på at tale om erhvervsuddannelser altså

uddannelsessektor hvor der også er gode muligheder for at blive

og hvordan vi kan få højnet både kvaliteten af erhvervsuddannelserne men også den status der bør omgærde

de to første ordførere der har været

et glansbillede og fortæller hvor fantastisk det hele er og den anden fortæller hvor forfærdeligt det hele er

forståelse for men vi må jo altså også huske på at tingene

og det er uanset om vi møder alle de mange danskere der knokler løs i vores produktionsvirksomheder tjener penge hjem til landet og sikrer at vi har en

i det her land som er meget høj i forhold til så mange andre lande eller om vi taler om de mange mennesker i den offentlige sektor

sikrer at blandt andet vores syge medborgere

bliver hjulpet på på sygehusene eller hos lægen eller hvor det er man møder

er jo rigtig mange mennesker der på den måde knokler for vores fællesskab passer vores børn i daginstitutionerne eller underviser dem i skolen

ikke helt nemt somme tider er der altså børn der er svære

men der er alligevel nogle der tager et ansvar

gør en stor indsats for eneste dag eller de brandmænd der rykker ud når når det brænder og der er behov for

forhold til at kunne sikre alle de her ting

statsministeren som hun også var inde på i sin åbningstale i tirsdags får ret i at der er et spirende opsving på vej altså at der er en mere optimistisk tilgang til hele den økonomiske udvikling indtil nu har regeringen jo desværre hver gang den har

på økonomien måttet nedjustere skønnet for væksten i det danske samfund

nogen særlig høj troværdighed i forhold til det her med at bedømme den økonomiske udvikling

det samme som at vi ikke meget håber

de ting i vækstplanen fra foråret som vi blev enige med regeringen om og som har til formål at sikre at

flere arbejdspladser herhjemme i danmark i stedet for at

ting der holder arbejdspladser i danmark hvorfor så ikke lade dem træde i kraft allerede første januar næste år i stedet for at vente til 2015

at afsøge om vi kan

kan få noget indflydelse på hvad der så rent faktisk

kan komme til danmark og med en meget meget lille og beskeden arbejdsindsats

kontanthjælp eller hvad det er der er udfordret vi hører historierne hele tiden men vi kan se at det

den ene vej det går kun i retning af at det bliver et større og større problem

med rettidig omhu skal sættes ind over for og det skal gå stærkt

karakter at det burde være noget statsministeren satte sig i spidsen for at løse

de politiske partier her i folketinget

om hvordan vi i fællesskab løser det her store problem hvis ikke man gør noget så har det her potentiale til at undergrave den danske velfærdsmodel vi agter ikke stiltiende

se på det vi agter at gøre noget ved det vi er bekymrede over den udvikling vi ser vi kan have den mistanke at regeringen ikke rigtig er bekymret

det i virkeligheden er derfor at der ikke rigtig sker noget men vi håber det modsatte udenlandske løntrykkere var statsministeren meget kort inde på i tirsdags det

for at man for alvor kan gøre noget ved social dumping så det har også noget at gøre med

er klar til at konfrontere eu med ønsket om at lave om på eus regler

de problemer vi ser omkring udenlandske løntrykkere ser vi

også en stigende kriminalitet vi ser en masse indbrud vi ser også østeuropæiske bander der hærger i danmark

jeg godt ved at der er nogle der trækker på smilebåndet og tænker at åh nej er det nu det igen men ja det er det det er derfor vi bliver ved med at tale om at det er godt at have kontrol ved vores grænser

meget meget uhørt at vi bliver ved med at nævne men det bliver vi ved med og vi håber selvfølgelig der kommer en situation hvor vi igen kan få et flertal her i folketinget til at

at der skal kontrol ved vores grænser det er en del af løsningen på de problemer vi ser de ældres forhold har været til debat ganske sporadisk og ganske sporadisk fordi det ikke blev nævnt i statsministerens tale i tirsdags med et eneste ord jeg tror i virkeligheden at mange deler for eksempel den opfattelse der er hos ældre sagen som jo har været ude og udtrykke bekymring i forhold til om det betyder at at de ældres forhold egentlig ikke rigtig er noget der optager statsministeren

at det ikke er noget der er tid til at nævne med et eneste ord i i statsministerens tale selv om vi jo desværre har diskussioner nu i det danske samfund om hvor mange ældre der ikke kan blive hjulpet til toiletbesøg og derfor må

udbredelse af teknologi som er

ser regeringens repræsentanter optræde i medierne omkring

det jo vigtigt at det bliver lavet i et samarbejde med de ældre så det ikke er noget der bliver trukket

som de ældre selv kan se en værdi i

regel der ligger om at fra to tusind og femten skal al kommunikation foregår elektronisk

en undtagelsesmulighed men hvordan bliver den forvaltet sikrer den de ældre som ikke har mulighed for at kommunikere elektronisk med det offentlige det er der også rigtig mange der helt berettiget er optaget af hvor var i øvrigt værdipolitikken

i talen i tirsdags hvorfor var der ikke nogen ord om at vi vi ser det største antal asylansøgere til danmark siden 2002 det ser ud til at det både

giver rekord

et ord om hvad det betyder i forhold til de udgifter der følger med hvorfor var der ikke nogen ord om den gamle sandhed som jeg troede socialdemokraterne har taget til sig nemlig at jo flere der kommer jo sværere er det at nå at integrere de mennesker der kommer og hvis ikke vi når at få de mennesker der kommer integreret på fornuftig vis så skaber det bare større problemer senere hen så udfordrer det vores fællesskab i danmark det udfordrer vores samhørighed og det er selvfølgelig et problem de ting kunne jeg godt

plus selvfølgelig en række andre men det er de ting jeg kan nå at nævne på de ti minutter der er blevet afsat til ordførerindlæg her i folketinget så jeg glæder mig

vi mener der bør gøres noget ved

er til rådighed vi har i vores

udspil i forhold til finansloven jo markeret at vi ønsker der skal bruges flere penge

finder flere penge til ældreområdet ja så kan nogle af de ønsker som vi jo har forhåbentlig blive opfyldt så udfylder man selvfølgelig ikke hele programmet det er ikke

til forbedringer på ældreområdet på plads

skal vi ikke tænke mere på ældreområdet i to tusind og femten

men så er vi forhåbentlig kommet et lille skridt i den rigtige retning

på den måde kan løfte nogle af de ting som vi synes er

penge til de plejekrævende ældre så når vi bliver spurgt hvad vi vil gøre i to tusind og fjorten i forhold til at forbedre vilkårene for

angiver i hvilken retning vi vil

den i et hug blev det rigtige men er jo en retning vi arbejder i i forhold til at sikre nogle af de pensionister der økonomisk

love den danske befolkning guld og grønne skove uden at levere efter valget

problematiserer at politiske partier går ud og siger til danskerne

have en ældrecheck fik vi ikke

arbejdet videre og i løbet af en årrække fik vi bygget en ældrecheck op der var ganske fornuftig men det tog søreme nogle år og det er jo sådan de politiske partier arbejder

anvise hvordan man så finansierer sin politik altså

er det det samme som at vores ambitioner på ældreområdet

færdige med at snakke om ældrepolitik nej

finansloven for to tusind og fjorten at få indflydelse på nogle helt konkrete områder og vi har gjort det krystalklart hvor vi vil finde penge til næste år

vi har også anvist hvordan vi vil finde penge til at fremrykke de ting som skaber bedre betingelser for vores virksomheder

vi angive præcis hvor det er at vi gerne

finder de penge men vi anerkender blankt at vores samlede politik vil det tage en årrække at gennemføre

noget man bare lige knipser med fingrene og så får gennemført i det folketing vi har

få indflydelse og siger vi vil gerne ind at samarbejde med regeringen i forhold til at skaffe flere penge til ældreområdet næste år og vi anviser hvor vi så vil skaffe pengene fra er det det samme som at vi så har gennemført vores ældrepolitik på lang sigt i forhold til en brochure der anviser

i hvilken retning vi mener danmark skal gå i forhold til at hjælpe vores ældre

det har jeg sagt igen så nu har jeg sagt det nogle gange

det på mange måder er lidt som da socialdemokraterne i to tusind og syv havde en lang række

havde finansieret det det skal jeg blankt erkende men de sagde at det var den vej de gerne ville gå

gælder for dansk folkeparti

for få penge på velfærd det er jeg og enhedslisten fuldstændig enig i det går hårdt ud over vores børn og vores ældre

man kritiserer den nuværende regering og fru helle thorning schmidt for at bruge for få penge på velfærd

statsministerkandidat nemlig herre lars løkke rasmussen

langt mere til for at man havde en ansvarlig udvikling nu står jeg så i den paradoksale situation at jeg står fast på det jeg gik til valg på mens andre jo har flyttet sig så meget at de har meget svært ved at finde ud af hvad de egentlig skal sige fordi de har slået kolbøtter på sig selv for to tre år siden lykkedes det dansk

at blive enig med den daværende regering om en økonomisk udvikling for årene fremover nemlig

plads til at den offentlige sektor kunne

have en beskeden udvikling i forhold til at der kommer flere ældre og flere der skal på sygehuset og så videre

den syntes vi var rigtig og den står vi også fast på i dag og vi håber og tror

fru helle thorning schmidt for ikke at prioritere velfærden højt nok

endnu færre pædagoger på stuerne

på en vedtagelse

så vi kan holde de arbejdspladser hjemme i danmark det er

tale dårligt om nogle der

men altså jeg synes jo bare at

der er noget højere end det vi overhovedet taler om her i dag uanset hvilket parti det er

er jo lang tid til et valg og vi aner intet om hvordan vælgerne vil sammensætte et folketing det er som om vi allerede nu er i gang med

lavere skatter og lavere afgifter samtidig har vi jo så

en hel diskussion her som flere har påpeget hvor man

at nu ønsker man større offentlige

det her jo et lille eksempel på den generelle uenighed der er i blå blok

og hvis nu dansk folkeparti bestemte helt alene fuldstændig alene ville man så gøre

vedtagelse og sige at nu skal landet have flere skatte og afgiftslettelser eller

som der står i ens eget valgmateriale og sige at nu skal vi have højere offentlige

gøre det så hurtigt som muligt i stedet for at vente til to tusind og femten derudover foreslår vi helt konkret at man sparer nogle steder på udviklingsbistand

og så bruger de penge på vores velfærdssystem blandt andet

vores sundhedssektor så på den måde har vi meget konkret foreslået hvad det er vi gerne vil i to tusind og fjorten

næste år og vi håber på den baggrund at regeringen indbyder os til reelle forhandlinger om finansloven så vi kan få indflydelse ud fra lige præcis de her

set at herre kristian thulesen dahl udmærket kan se

et problem et problem der næsten bliver udtrykt

her så derfor er det

ikke bare til næste år

og hvad til dén konkrete finanslov men

for en økonomisk politik der ikke enten skal gøre det her land fattigere eller som bare er generelt underfinansieret

flere har påpeget at lige præcis df jo selv

de synes ville være helt uansvarligt så hvordan kommer

er nogen der regner med at vi får et folketingsvalg hverken i år eller næste år alle regner jo med og det tror

den her regering der sidder ved magten og den her regering der kommer med udspillene vores mulighed for at få indflydelse

har stillet de ældre store løfter i udsigt altså

i to tusind og syv en lang række minimumsrettigheder

fra socialdemokratiets side i to tusind og syv

gennemført i to tusind og otte

danskerne at den her retning vil man gerne arbejde i og så gennemfører man det i takt med

det er jo ikke det samme som at vi fra det ene år til det næste havde gennemført hvad vi gerne ville næh det var udtryk for at vi et år gennemførte noget

næste skridt ligesom vi nu foreslår at

næste år i fællesskab kunne tage et nyt skridt

et ord om de ældre hvis man tager finanslovsforslaget fra regeringen er der et løft af ældreområdet i finanslovsforslaget næh det er der ikke

om at den her regering gør for lidt for vores ældre ja det er der har de ret ja det tror

penge til velfærd i fremtiden

enhedslisten lægger så et forslag til vedtagelse frem som siger at der skal bruges flere penge på velfærd i fremtiden støtter herre

kristian thulesen dahl støtter et forslag til vedtagelse der taler om at der skal gennemføres skattelettelser

thulesen dahl ikke at det alligevel er tæt på at være et rigtig godt eksempel på absurd teater

det er noget mærkeligt noget at det er et kæmpe problem

ting som et meget meget stort flertal her i folketinget er enige om at gennemføre fra to tusind og femten for at holde danske arbejdspladser i danmark

alle de partier der er med i den aftale og som mener at det ville være rigtigt i forhold til at holde danske arbejdspladser i danmark

de elementer er rigtige og det har jeg ikke hørt fra regeringspartierne så hvis regeringen stadig væk er enig med os i at det er nogle gode initiativer til gavn for danske arbejdspladser

i kraft allerede næste år det er jo isoleret set det som herre per clausen nu bruger til at sige at der skulle være noget

man blandt andet derfra finder penge til en bedre ældrepleje

fremrykke nogle ting der forhåbentlig gavner danske arbejdspladser samtidig med at man kan prioritere så der kommer flere penge til den velfærd

det er godt at der er andre partier som også har sat det her på dagsordenen

lidt uvant situation for herre jesper petersen fordi det ikke

ordfører og kæmpede for flere penge til de ældre og nu skal han så ud som socialdemokratiets finansordfører og forklare hvorfor der ikke er råd til det så det har været lidt besværligt for herre jesper petersen men kan vi andre så komme ham til undsætning og

gennemført nogle ting til gavn for de ældre tror jeg i virkeligheden at rigtig mange danskere ville synes

det var dengang socialdemokratiet og sf sagde at væksten i de offentlige

tusind og fjorten har jeg lagt konkret frem hvordan man kan skaffe flere penge til ældreområdet hvor pengene kan komme fra

sagt at der hvor de der er tættest på ældreområdet

vi selvfølgelig meget nervøse for hvad det her betyder i praksis og

det er jo derfor vi i udgangspunktet har sagt nej tak

til eu patentet vi har så også strakt en hånd frem til statsministeren

at forhandle med os hvis ikke hun er det er

stilling til eu patentspørgsmålet den femogtyvende maj næste år og der

sige til statsministeren at jeg er meget tilfreds med at man har valgt den femogtyvende maj

til fortiden hvor der på nogle områder kan være sket nogle skred kompetencemæssigt så skal overføres til det her for der er jo isoleret

det er patentet det drejer sig om og det er helt klart hvilke kompetencer der bliver i patentmyndigheden og domstolen og virksomhederne kan selv bestemme om de vil benytte sig af det eller ej jeg kan ikke se risikoen jeg kan kun se fordelene for danske virksomheder og dermed for danske

de gevinster for virksomhederne der jo kommer kommer under alle omstændigheder som følge af at de ikke skal søge patent i mange

i orden at de så skal tage et dansk patent for sig den risiko der er ved hvad det kan udvikle sig til kan jo godt være af en karakter så man siger det er nu en meget god idé at vente

og så se hvad det udvikler sig til danmark har jo ingen problemer med på et senere tidspunkt at springe på hvis vi gerne vil det

opfyldt får man det opfyldt året efter til juleaften det er jo ikke sikkert

dansk folkeparti får hos vælgerne man skal huske på at det her land gudskelov

af de danske vælgere som bestemmer med hvilken kraft de politiske partier skal kunne sætte deres ønsker igennem og der er søreme da forskel på om man sidder som et lille parti ovre i hjørnet og ikke rigtig kan gøre sin indflydelse gældende eller man sidder i regering

og blevet gennemført et for et det kan danskerne så

om det før i virkeligheden og jeg sagde jo også på det tidspunkt at når man lytter til de mennesker som arbejder

ældreområdet hver eneste dag og er meget meget tæt på og spørger dem hvad

siger de at det er at der kommer nogle flere mennesker der kan hjælpe dem med noget pleje

basale behov der er

lytter til de mennesker der har med et område at gøre og når vi kan skaffe en milliard kroner ekstra til at forstærke blandt andet ældreområdet i vores forslag til finanslov for næste år

jeg kunne godt tænke mig at høre

mere per familie og nu da vi ved at psoen er steget med en

er steget med mere end tusind

dansk folkeparti så stadig væk

flere og flere afgifter på det her område

det er et kæmpestort problem og det er klart at når vi har været med til

tage ansvar for at bygge en havvindmøllepark som er blevet meget dyrere end godt var og så står over for at skulle finde ud af om vi nu skal udmønte en ny havvindmøllepark med risiko for at omkostningerne bliver endnu større så er der grund til at råbe vagt i gevær forsyningssikkerhedsafgiften er jo også rigtig at tage

den rummer vældig store problemer og der hvor politik går over til at det er svært at forklare med

er der al mulig grund til at partier også dem der indgik i energiforliget sætter spørgsmålstegn ved om det er fornuftigt at holde fast i det forlig

men vi har altså ikke flyttet os så på den måde har vi jo gjort det klart før sidste valg hvad det er for en politik vi vil føre i den her valgperiode og vælgerne kan se at det også

på tilsvarende vis vil vi jo på det tidspunkt hvor vi kan fornemme at statsministeren lægger op til at vælgerne skal spørges

hvordan vi mener situationen er og hvad vi vil forfægte med de mandater som de måtte måtte give os i et nyt folketing så på den måde er der selvfølgelig sammenhæng mellem hvad

vi siger før et valg og hvad vi gennemfører efter et valg andre partier har jo i den grad store problemer for de

fra sidste valgkamp alligevel vil genfinde noget

altså man har jo tidligere været fremme med meget store løfter

går jo altid efter at prøve at få indflydelse og kan jeg få indflydelse

og vi hørte lige før herre jonas dahl citere

den slags konkrete løfter foretrækker jeg frem for retninger

synes ikke om retninger det skal være konkrete løfter men i den her står der

når man deler den her ud til danskerne i skal lige vide

er et løfte men bare en retning det der var rigtig bekymrende synes

og jeg kan forstå på den socialdemokratiske finansordfører at det at det som som støttepartiet har foreslået har man slet ikke råd til så det er jo en prioritering at have man har i den grad

godt forstå det her med at et angreb er det bedste forsvar altså jeg har også spillet skak

godt at det kan være godt at sætte et angreb ind hvis man er trængt et eller andet sted så det er jo nok

forhandlingsvilje og skulle tage skeen i den anden hånd og

når vi er partier der byder os til i forhold til at sikre

mig også gerne ud i men jeg tror faktisk at de ældre er mere optaget af om de næste år får en bedre pleje end de får i dag vil herre magnus heunicke være med til det ja eller nej hvis det

så laver han noget på det her område i finansloven sammen

til alle tider for vi tror på den enkelte og vi tror på fremtiden

end de diskussioner som indimellem kan præge hverdagen her om forskellen på standpunkter og holdninger og om nulvækst eller udgiftstop

vi har skabt råderum til at vi kan investere i vores samfund og i fremtiden

som sikrer holdbarhed mange år frem

om tilliden til danmark og som skaber i tusindvis af arbejdspladser det er

men økonomisk politik viser ikke i sig selv

en omfattende reform af folkeskolen og investeret mere end nogen anden regering i uddannelse

giver muligheder som få andre ting uddannelse

uanset social baggrund

det

vi har givet børnene nye rammer for at få en varieret skoledag hvor forskellige børn kan lære forskelligt

er taget forskud på reformen

aktiviteter til forskellige børn læsning lektiehjælp dialog med den enkelte elev her samarbejder man med musikskolen i den meget lange frokostpause

andre aktiviteter som børnene kan vælge skolen arbejder

til børnenes forskellige behov

tværtimod

men erhvervsskolereformen handler om danmarks muligheder for vi har brug for dygtige faglærte i fremtiden kvaliteten i vores produktion

for den enkelte som tager uddannelsen og for samfundet virksomhederne har brug for både kloge hoveder

og kunne træffe sine egne valg

indfører vi dem igen vil vi få to tusind fem hundrede

to tusind fem hundrede børn

vores reformer hjælper vi mennesker videre

vi insisterer på at kommunerne leverer en målrettet indsats til den enkelte

skal have et ordentligt afsæt til selv at tage ansvar og træffe valg

hos den enkelte og hos mennesker imellem

at løsninger findes og veje vælges af den enkelte frem for af systemet

ikke for at bevare

det ene mål at få råd til skattelettelser

ny teknologi åbner nye muligheder men kun hvis vi investerer uanset om vi taler velfærd eller grøn omstilling

regeringen trækker danmark i en grønnere retning

har for en mere effektiv og lang grønnere infrastruktur i danmark det er en beslutning som øger både velfærden produktiviteten og bæredygtigheden i danmark

har desværre afvist al snak

det har vi

det skal vi udnytte

som danske virksomheder som grundfos danfoss rockwool og mange andre allerede har

tre og tyve år siden at tyskland igen

af jerntæppet i årtier

ikke kun på grund af jerntæppet

vores samarbejde som vi er i dag

bedre grundlag for vækst og nye job i danmark

her i folketinget

end stilkarakterer og såmænd også end meningsmålinger

mål vi sigter mod og nye resultater

for at nå resultaterne vi tror på at der altid er noget vi kan være fælles om

at det kræver investeringer

og da slet ikke hvis konsekvensen er nulvækst

for vores fælles velfærd

danmarks problemer

mulighed for at tage ansvar og træffe egne valg uanset hvilken baggrund vi har

uden for arbejdsmarkedet er på kontanthjælp

arbejdsmarkedet de nyeste tal fra regeringen viser at sådan et kontanthjælpsægtepar skal man ud og finde et job

er det radikale venstre mener at man kan gribe sine muligheder er det udtryk

og giver dem nogle stærke forældre som rollemodeller

negligerede de mennesker som ikke havde det samme som de rigeste her fuldstændig negligerede hvad der skete med dem ingen reformer blev gennemført

afskaffet fattigdomsydelserne fordi vi ikke vil have to tusind fem hundrede

bringer antallet af familier hvor det ikke i tal kan betale sig at arbejde ned med seks og tyve

den er venstre med til og det er vi rigtig glade

man griber mulighederne som ordføreren sagde

at mennesker ud af

at sikre en økonomisk politik

optaget af og det gør vi netop ved at investere i uddannelse

muligheder for at få uddannelse og nej vi skal ikke have familier med børn hvor det ikke kan betale sig at arbejde derfor har vi også gennemført den skattereform med venstres hjælp

og der er lavet nogle forskellige ændringer og

de radikale senest har vi kunnet se at man på det radikale landsmøde har truffet en beslutning om at arbejde for at asylcentrene

behandlet deres ansøgning om asyl i danmark

ud at bo i i lejligheder og huse og hvor man kan huse dem

det radikale venstres politik at

det ene og det næste er selvfølgelig i hvilken grad

vi asylansøgere og deres familier og deres børn ordentligt når de er i danmark når de er her i lang tid og ikke kan komme tilbage til de lande de eventuelt skal sendes tilbage til hvad gør vi så lader vi dem sidde i asylcentrene eller giver vi dem faktisk mulighed for at lære noget at agere som helt almindelige mennesker og få en hverdag til at hænge sammen

i forhold til noget tidligere under dagens debat hvad er fru

svar til herlevs borgmester når han kommenterer

det her radikale krav om at lukke asylcentre med følgende her i herlev har vi ni hundrede mennesker på venteliste i den kommunale boliganvisning skal jeg så sige til dem at i må vente noget længere for nu vil de radikale have nogle asylansøgere forrest i køen som måske alligevel kun skal være her midlertidigt

til forskellige børn det er ideen at der kommer langt langt flere aktiviteter ind i folkeskolen og som jeg beskrev

fungerer det heldigvis rigtig mange steder når man laver idræt svømmeundervisning

alle mulige forskellige aktiviteter

om elektrificering og timedrift

var planlagt for længe siden under vk regeringen vi gennemførte store investeringer

nye signalanlæg i hele landet og en række forbedringer af jernbanen i hele landet som er i fuld gang i øjeblikket derunder planlægning af elektrificering og timedrift nej jeg synes der er behov for at man

og visioner i natur og miljøpolitikken

og et helt nyt bud på hvordan vi kan føre naturpolitik eller miljøpolitik i danmark i pagt med landbruget derunder at vi får en naturfond der får tre hundrede million kroner om året det vil vi i det konservative folkeparti gerne sætte penge af til hvert år så vi kan få genoprettet

sikre at antallet af dyrearter og plantearter bliver bevaret i danmark

kraftig nedgang er der overhovedet nogen nye planer fra regeringens side

venstres ordfører der sagde at vks plan var meget større end

intet nyt er og så kunne man jo håbe at de konservative vil være med der er afsat penge til grøn omstilling i finansloven

for de ikke kan få en praktikplads

dansk industris årsmøde og det synes jeg

det er også her virksomhederne skal tage et ansvar når det gælder besparelserne

et mindre antal elever på erhvervsskolerne

og tredivetusind mennesker ingen økonomisk interesse har i at tage et job

ikke et problem som den radikale ordfører ser og hvad har regeringen tænkt sig at gøre ved det

men jeg har ikke set det endnu hvad synes den radikale

at det skal kunne betale sig at tage et arbejde og det er der mange faktorer der afgør og det antal skal vi have ned

det ikke kan betale sig at tage et arbejde og det er blandt andet det

at det skal kunne betale sig at arbejde et helt fundamentalt kriterium for at vores økonomi hænger sammen

regeringen da adressere hvad har man tænkt sig at gøre ved det ud over bare

aldrig har været på internettet og aldrig har haft

borgerne her i landet i den forbindelse kunne

hvordan regeringen har tænkt sig at hjælpe

og mailsystemer og hvordan regeringen

toilettet uden hjælp det synes jeg er meget meget værdigt og det tror jeg at herre peter skaarup og hans parti vil bakke op om

god ting at kunne få digitaliseringen til at hjælpe med til at man kan klare mange flere ting selv

hvor det er en udfordring at man skal indrapportere alle

forskellige ting digitalt og lavet overgangsordninger for det er også kommunernes ansvar at give den hjælp jeg så et tv program forleden dag

herre søren krarup netop var på et digitalt kursus

ikke tale om valgfrihed nej der er tale om at man skal angive en begrundelse for

godt tænke mig at spørge den radikale ordfører er det virkelig det svar vi giver den her meget store gruppe ældre mennesker der ikke er vænnet til at

via et brev kan vi virkelig være bekendt over for den gruppe at

indhente en lægeerklæring eller andet

ikke kan have den kontakt og vil regeringen sørge for at indføre en reel valgfrihed på det

for danmark det er en rigtig god ting for mange mennesker børn og ældre at de får flere muligheder for at betjene sig af mange forskellige ting blandt andet til selvhjælp og derfor

alderdom det synes jeg er en rigtig god ting derfor skal man selvfølgelig også have hjælp

hvor det kræver noget træning at lære at indberette forskellige ting men alle mennesker kan være med og jeg er sikker på at kommunerne også vil yde den hjælp

i sin ordførertale at intet er så meget værd som det at man kan klare sig selv

skal parkere folk på passiv forsørgelse se det er jo gode værdier som jeg jeg håber at mange kan støtte men når ordføreren så bryster sig af at det selv med skatteaftalen

så er det bare at jeg skal høre når den radikale ordfører siger at intet er så meget værd som at kunne klare sig selv er det så tilfredsstillende for den radikale ordfører at man i to tusind og to og tyve stadig vil have tohundrede og

glad for venstres helt nyfundne interesse for de laveste indkomstgrupper det er en stor fornøjelse for mig

blandt andet noget af det som jeg selv har sat på dagsordenen over sommeren

at der for eksempel er enlige forsørgere som har en høj sammensat marginalskatteprocent

det til diskussion det skal vi kunne diskutere

sådan nogle forslag og vi har vedtaget en skattereform som bliver udrullet over de kommende år og som i den grad højner incitamentet

lettere for mig at se de fjortentusind danskere i øjnene der hver dag går på arbejde og sætter penge til og

bidrog til samfundet der synes jeg at det er fattigt at svaret fra de radikale

undrer det jo mig at det radikale venstres ordfører er så stolt

at man har afskaffet starthjælpen når vi via et svar fra

og fem og tyve timers reglen tilsammen har betydet

udlændinge er kastet ud i arbejdsløshed hvordan har ordføreren det med at man afskaffer en ordning som bevisligt har fået folk

mange ting som vi skal have fat i når vi skal have deres forældre i arbejde igen det er meget mere der skal til og det er derfor

nødt til at reformere beskæftigelsesindsatsen indsatsen for uddannelse og efteruddannelse det har vi også taget en række initiativer til

fattigdomsydelserne og gøre de her familier fattigere kommer ikke til at være nogen hjælp det er nemlig rigtigt at vi lytter både til økonomer og til alle mulige andre

kunne for eksempel have et slogan der hedder vi hører det vi gerne vil høre

jeg ikke for

noget ved at det må vi se på osv

at vide

venstre anbefale regeringen at foretage sig for at

trække løn ud vi gør det jo også fordi vi gerne vil være med til at udvikle samfundet

men vi har taget initiativer

når vi kan finansiere dem initiativer der i høj grad kan gøre at det kan betale sig at arbejde skattereformen som bliver udrullet over de kommende år nedbringer netop det antal for hvem det på formlen ikke ser ud som om det kan betale sig

få overtalt det radikale venstre til at stramme op

prøve på en lidt anden måde ligesom vi ved at antallet stiger

vi også at asylansøgere er meget overrepræsenteret når det handler om at begå kriminalitet når man for

sammenligner med danskere hvad er det radikale venstres svar til de danskere og sådan set også fredelige indvandrere som bliver udsat

hvordan ønsker man at begrænse den kriminalitet har man nogen tiltag fra det radikale venstres

det afhænger meget af om der er krig ude i verden

i syrien for eksempel derfor kommer der også flere asylansøgere

kriminelle skal behandles som kriminelle det har vi et ret godt og udmærket retssystem til det gælder uanset

spørgsmål er sådan set når nu vi ved at

og vi ved at asylansøgere er overrepræsenteret i forhold til andre grupper i befolkningen når det handler om at begå kriminalitet hvordan vil man så håndtere det stigende problem eller er svaret fra det radikale venstre til danskerne at den kriminalitet må vi så leve med fordi vi ønsker at at prioritere højere at tage imod folk

det vi har i dag i forhold til at bekæmpe kriminalitet blandt asylansøgere er jo ikke

på kriminalitet i danmark og vi har ikke ændret på vilkårene for få asyl i danmark det har vi ikke vi behandler til gengæld asylansøgere der opholder sig i danmark

at fem tusind forsørgere per første januar to tusind og fjorten får en ydelse som er lavere end de fattigdomsydelser vi for et par år siden var enige om at afskaffe

og har ordføreren regnet på hvor mange

fattige børn der kommer ud af den kontanthjælpsreform og af det element i den som jeg lige har nævnt

væsentlig nedgang i indtægten for forsørgere

enten en uddannelse eller et job alle der kan arbejde skal arbejde ellers skal man tilbydes en uddannelse hvis man kan

uddannelse og dem der hverken kan tage en uddannelse eller et job skal der tages helt særlig individuel hånd om

for det er nemlig noget nyt ved den her kontanthjælpsreform at ingen bliver efterladt på kontanthjælp

tyve procent af disse mange mange tusinde arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere der kommer i arbejde derfor må jeg gentage spørgsmålet er ordføreren stolt

af at en enlig forsørger

femhundrede kroner er ordføreren stolt

at en forsørger der er samboende eller gift med en su

modtager får en nedgang på knap seks tusind

ned på otte tusind og at de øvrige forsørgere nemlig nogle der bor sammen med en kontanthjælpsmodtager skal leve for fem tusind syv hundrede og tre og halvtreds

alle disse ydelser er lavere end de fattigdomsydelser vi i sin tid var enige om at afskaffe er ordføreren stolt af det

børn kommer der ud af det fem tusind vil

og sådan som det var før eller man bliver taget i hånden til et individuelt forløb

man kommer ud af kontanthjælpen sådan

komme i uddannelse eller kan komme i job

forskellen på os og det der var før og det synes jeg godt

gerne udtrykke at det undrer mig at regeringen ikke entydigt støttede de fire lande tyskland østrig holland og storbritannien

konkrete tiltag de radikale selv

problemerne konkret og der hvor de er når det gælder su som herre thomas danielsen

har vi jo netop løst problemet ved at indføre

det har venstre været med til og kommer forhåbentlig til at stemme for

det har venstre nikket til og den aftale synes jeg er rigtig glimrende og den er jeg sikker på at man kan overføre til en række andre områder såfremt der skulle komme

allerede et godt eksempel på nemlig med de udfordringer vi havde i forhold til

der er faldet på det område fra eu domstolen handler om at man ikke må diskriminere

meget sundt og ordentligt princip og så indretter vi vores system med lidt flere kriterier

det ikke bliver en udnyttelse

nogen som helst måde af vores system det kommer ikke til at ske og det har vi lavet en aftale

på de områder hvor der kunne blive udfordringer men jeg synes

kan det for tohundrede og halvtredstusind personer ikke betale sig at arbejde så er spørgsmålet bare som fru sofie carsten nielsen

nogle gange er de tohundrede og halvtredstusind

når regeringens politik er gennemført så er der stadig tohundrede og halvtredstusind for hvem det ikke kan betale sig at arbejde

og hvis det ikke er tilfredsstillende agter det radikale venstre så

yderligere og agter regeringen at foreslå yderligere

for eksempel to tusind fem hundrede flere fattige børn

at sende to tusind fem hundrede

kontanthjælpsreformen som jeg netop har debatteret

en offentlig forsørgelse men de skal hjælpes i arbejde

vi har har sænket skatten på arbejde især for de laveste indkomstgrupper men ønsker man at udvikle vores velfærd og det ønsker vi i radikale venstre skal man også kunne finansiere

su området og jeg synes at vi har fundet en rigtig fin og ordentlig løsning hvor vi har indført lidt flere kriterier den kommer til diskussion her og det betyder at vi kan være med til at løse problemet jeg er sikker på at hvis der opstår problemer på andre områder kan vi også løse dem der men hvis man bidrager til det danske samfund

i nogle af de goder som findes i danmark ellers er man nok mindre interesseret i at komme hertil og bidrage

at arbejde på for eksempel kopenhagen furs farme eller i jordbærmarker

sat sine ben på dansk jord hvis man bare kan dokumentere at man har ni timers arbejde med at passe den pågældende hjemmeside har man fuld adgang

danske samfund de regler vil dansk folkeparti meget gerne sammen med det radikale venstre få rettet op på vi ser frem

om det skulle være frivilligt skal det være frivilligt får borgerne

valg i forhold til det her får de ældre valget om

regeringen

lad os koncentrere os om alle dem der faktisk gerne vil de nye løsninger men det handler

man

fordi arbejdsløshed er dårligt for økonomien

fordi det for den enkelte dansker og enkelte familie skaber utryghed og frygt for fremtiden derfor vil det også være en hovedopgave i det nye folketingsår at skabe jobs og en endnu stærkere økonomi der er heldigvis på trods af hvad man hører fra borgerlig side tegn på begyndende økonomisk bedring både uden for og i danmark og regeringen har

en række initiativer der bidrager til at skabe vækst og øget beskæftigelse men så længe krisen ikke har sluppet sit tag i dansk økonomi bevarer vi et skarpt fokus på at få gang i hjulene og på at få vores stærke velfærdssamfund helskindet igennem krisen samtidig er vi i gang med at levere mere end det vi arbejder målbevidst med at fordele de ressourcer der er til rådighed på en måde der styrker fællesskabet og ruster velfærdssamfundet til fremtiden

vi er ikke kun ved at rette op efter den tidligere regerings fejlslagne håndtering af den økonomiske krise

og laden stå til i forhold til en række problemer i vores velfærdssamfund det handler ikke mindst om vores mange børn og unge syge og arbejdsløse der i årevis ikke er blevet mødt med den hjælp fra samfundets side som der er behov for fordi den tidligere borgerlige regering selv skabte eller negligerede alvorlige problemer i vores uddannelsessystem i sundhedsvæsenet eller i forhold til beskæftigelsesindsatsen det handler om de tre fire børn i hver klasse som forlader folkeskolen uden at kunne læse ordentligt

det handler om de mange mennesker med psykiske lidelser som ikke modtager en god nok behandling fordi hele psykiatrien er blevet underprioriteret i et helt årti og det handler om de mange arbejdsløse som er blevet kostet rundt

nyttesløst venstreaktiveringscirkus uden at komme et skridt nærmere et job sf har længe kritiseret de enorme fejlprioriteringer spild af ressourcer der her er tale om og derfor er vi også i sf glade for at være en del af en regering

en række initiativer til at levere solide løsninger på de problemer

efterlod rundtom i vores velfærdssystem en reform af folkeskolen en reform af erhvervsuddannelserne en reform af beskæftigelsesindsatsen en reel ligestilling af psykiatrien og opstilling af sociale

og tyve mål alt sammen vigtige initiativer som vi kommer til at arbejde videre med i det nye folketingsår det er ikke bare små tekniske justeringer af det eksisterende nej det er store politiske forandringer der gør en forskel for de grupper som enten er blevet overset eller tilsidesat regeringen fremlagde i går et nyt udspil til nye og bedre erhvervsuddannelser det er desværre hårdt tiltrængt for erhvervsuddannelserne fik lov til at forfalde i nullerne da alle var optaget af det såkaldte vidensamfund hvor faglærte ligesom ikke rigtig passede ind længere men vi har brug for dygtige håndværkere brug for flere med en faglært uddannelse der kan bidrage styrke og udvikle dansk erhvervsliv

at gøre danmark til et stærkt og konkurrencedygtigt land virkeligheden er desværre

kun cirka en ud af fem vælger i dag at begynde på en erhvervsuddannelse og det er alt alt for lidt samtidig er frafaldet voldsomt som nævnt forlader hver anden elev den uddannelse de er påbegyndt og derfor får vi slet ikke givet unge en god nok faglig uddannelse det retter regeringen nu op på de unge fra arbejderklassen der vil være faglærte har krav på lige så god hjælp som middelklassens unge

hvis tingenes tilstand fortsætter som nu vil vi slet ikke have den arbejdskraft vi i fremtiden har brug for den tidligere regering

sidelinjen mens udviklingen gik i den forkerte retning og behovet for handling bare blev større og større i den her regering handler vi vi gør det der skal til derfor vil vi gennemføre en ambitiøs reform der skaber bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser en mere overskuelig indretning af uddannelserne og mere og bedre undervisning og øgede muligheder for at læse videre med en ny erhvervsuddannelse

det er kun et af de områder hvor regeringen opstiller nye politiske mål et andet er

og tyve målene de sociale vel at mærke der sætter et nyt og ambitiøst mål for den sociale indsats for et samfund skal selvfølgelig også måles på hvordan vi behandler vores mest udsatte medborgere og derfor skal vi have sociale mål

derfor vi inviterer faglige organisationer medarbejdere socialt udsatte kommuner og regioner til dialog

psykiatrien været groft underprioriteret under

for patienter i psykiatrien det er derfor vi har tilført psykiatrien flere midler

derfor vi arbejder hen imod at udforme en samlet plan den fremtidige udvikling og udbygning af området

inden længe også med et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen der har som et mål at få flere ledige i arbejde for pengene det kræver naturligvis et opgør med det beskæftigelsessystem som vk regeringen indrettede ud fra en ideologisk mistillid til de arbejdsløse og det er endegyldigt dokumenteret at vks satsning på private aktører og aktivering for aktiveringens egen skyld har været uden effekt og på flere måder har udviklet sig helt ud i det absurde vi sætter grønne mål for hele danmark det handler ikke kun om ambitionen

i det hele taget tale om en enestående styrkelse af den kollektive trafik eksempelvis får rejsende på strækningen aarhus københavn en hel time mindre til transport det betyder at hvis man pendler fem dage om ugen sparer man ti timer i toget derfor forventer vi også at toogtyvetusind flere rejsende mellem de større byer inklusive opland hver eneste dag får gevinst

timemodellen og modellen er ikke kun til gavn for de største byer i danmark den vil som ringe i vandet påvirke rejsetiderne i den kollektive trafik til rigtig mange destinationer og give jernbanenettet et markant løft ud over de kortere rejsetider kan vi med togfonden

og i dag har vi også klart spurgt ind til det men vi kan ikke få et svar på hvordan venstre i givet fald så vil finansiere det man kerer sig åbenbart mere om olieselskaberne end om de danske borgere sf har ingen problemer med at bruge samfundets fælles værdier i nordsøen til et historisk løft af jernbanen til gavn for alle danskeres muligheder for at komme hurtigt frem og vi glæder os over at vores vision

jernbanenettet med højhastighedstog og en timemodel

godt på vej til at blive virkeliggjort det er blot et af de mange fremskridt som regeringen skaber i en tid med begrænsede ressourcer og det er slet ikke så ringe som vi siger på jysk vores mange initiativer en reform af folkeskolen en reform af erhvervsuddannelserne en reform af beskæftigelsesindsatsen ligestilling af psykiatrien opstilling af sociale to tyve mål bedre udnyttelse af vores ressourcer elektrificering af jernbanen og timedrift mellem de store byer sætter en streg under at den her regering gør en forskel

en forskel i forhold til den linje vko

for danmark da de var ved magten folketingets åbning giver håb og tro

at vi snart kan se en lille smule frem vi sætter fokus på at sikre vores velfærdssamfund og udbygge vores velfærd og samtidig sætter vi en grøn dagsorden der tager vare på vores samfund så vores børn kan nyde godt af det danske velfærdssamfund og et grønnere danmark det handler om solidaritet det handler om fællesskab og om at fremtidssikre det danske

i forvejen er stærkt belastet men sådan er det måske med rækken af de der løftebrud

det er et problem at det for et kontanthjælpsægtepar er sådan at hvis den ene skal ud og finde et arbejde og det samlet set for familien skal kunne være en gevinst at den ene kommer i arbejde

på over femogtredivetusind kroner om måneden dermed er der reelt set ikke noget incitament til at komme i arbejde

passiv forsørgelse i stedet for

som en del af vores arbejdsfællesskab

hvis vi har lovet to milliard i løbet af regeringsperioden så på den måde må man jo sige

jeg synes det er vigtigt at vi får løftet psykiatrien og det synes jeg der er brug for i forhold til spørgsmålet om

betale sig at arbejde jamen så viser nye tal fra beskæftigelsesministeren at når det gælder de ni tusind personer der er i dag svarende til

efter regeringens reform som venstre i øvrigt er med til

hundrede fuldtidsbeskæftigede så sandheden er jo at vi reducerer antallet af folk for hvem det ikke kan betale sig at arbejde med seks og tyve procent med den aftale vi i øvrigt også har lavet sammen

et politisk spørgsmål og diskussion

synes ordføreren det er rimeligt at det for et kontanthjælpsægtepar

at hvis det økonomisk set skal kunne betale sig for dem at arbejde så skal man ud og

op igennem nullerne og der er ikke indgået en eneste økonomisk aftale på sundhedsområdet hvor der ikke er tilført ekstra penge til psykiatrien sandheden er jo at regeringen prioriterer det sandheden er at med regeringens skattereform som venstre støttede går det også den rigtige vej i forhold til

i dag har vi en udfordring der hedder velfærdsturisme rundtomkring i eu landene nemlig forstået på den måde at de lande der har

fintmasket socialt sikkerhedsnet virkelig kommer til at bøde for at rigtig mange eu borgere og østeuropæere modtager

mener vi i dansk folkeparti

godt tænke mig at spørge om sf på samme måde som

man arbejdede for de fire forbehold vi kender i dag i forhold til eu vil arbejde for at vi

den udbytning der sker i øjeblikket

det handler om det det handler om i de konkrete sager der nu har været fremme har jo blandt andet været at dansk folkeparti lavede en aftale med den tidligere vk regering som så er blevet underkendt ved eu

at det er vi selvfølgelig opmærksomme på og nu ser man om

kan finde en model der kan indhegne det tror at vi alle sammen kan være enige om at udlændinge ikke bare skal

gå ind i danmark og så i øvrigt bare tage for sig af de danske velfærdsgoder det er selvfølgelig rimeligt at man også bidrager til danske samfund og betaler sin skat i danmark

set ikke der er den store uenighed om men det afgørende

gang med at håndtere problemstillingerne og problemet var

at dansk folkeparti indførte nogle regler som er blevet underkendt

er vokset monumentalt meget her i landet er herre jonas dahl klar over at antallet af

modtog dansk kontanthjælp sidste år var syv tusind personer det er jo altså noget af en udgift der skal tages fra hjemmepleje der skal tages danske udgifter vi gerne vil afholde her i landet ude i kommunerne eksempelvis hvad vil sf gøre ved det hvis man ikke vil være med til et forbehold

er der i øvrigt fundet en holdbar løsning og i øvrigt også sammen med med venstre så jeg tror at det er vigtigt at vi håndterer de problemstillinger der kan være i forhold til det her

også man skal huske på at det trods alt er relativt lidt det drejer sig om men vi skal gøre alt hvad vi kan for at bevare det danske velfærdssamfund det vil

der kan jeg måske være lidt i tvivl om om velfærdssamfundet overhovedet betyder noget for for liberal alliance men for mig at se er det da netop værdien i at vi sikrer at vi bruger de skatteindtægter der kommer ind i det danske samfund på en fornuftig måde således at vi sikrer at vi kan bevare vores velfærdssamfund men det

det kan godt være det ikke er gået op for liberal alliance men man skulle måske også komme lidt tilbage til virkeligheden

i forhold til det der rent faktisk foregår også i verden omkring os men regeringen har taget fat på de udfordringer der er

og plantearter hvor er der nogle initiativer der rykker i retning af at sikre vores miljø renere drikkevand

der er jo intet perspektiv i regeringens politik overhovedet på det område

bare konstatere at hvis socialistisk folkeparti er et grønt parti

i regeringens politik

fremlægger af forslag i forhold til at forbedre togdriften i danmark er sådan set bare noget man har arvet fra vk regeringen tiltag vi allerede havde planlagt da vi var i regering altså at elektrificere jernbanen som den socialdemokratiske regering jo i sin tid droppede efter at den tidligere borgerlige regering egentlig havde planlagt en elektrificering af jernbanen tilbage i nitten halvfemserne og så vil man have hurtigere tog frem til de store byer også noget som vi har foreslået hvor er det nye egentlig når det gælder miljø og natur i

siger konservative nej altså vi leverer faktisk varen det gjorde man jo ikke under den tidligere regering

udsigt til at timemodellen og elektrificeringen bliver til noget bare for at remse op hvad der i øvrigt

vi har natur og landbrugskommissionen som er kommet med en række anbefalinger og statsministeren annoncerede her

at regeringen kommer med en ressourcestrategi

vil komme på bedre tanker i forhold til togfonden

hvor store forskelle der er på den blå

tekst står der bare at folketinget konstaterer at en ansvarlig

ellers en hel masse ord om en kæmpestor offentlig sektor som blot skal blive større

hvor pengene skal komme fra nemlig med at der er brug for at

skabt flere private arbejdspladser det er der pengene

fra hvis vi skal fortsætte med det velfærdssamfund vi har i dag hvor vil herre jonas dahl skaffe

konstante øgede offentlige forbrug jeg vil gerne

vedtagelse man har fremsendt men det må man jo selv ligge og rode med sandheden er jo at

det har regeringen taget initiativ til det gjorde vi med vækstplanen

det var positivt at venstre valgte at gå med på den det handler om at skabe arbejdspladser regeringen har

ekstra til uddannelse det handler om at uddanne vores unge mennesker således at de kan få det vidensgrundlag som gør at de kan komme ud i

det er baggrunden for at vi laver en reform af erhvervsuddannelserne

fattige ingenting får forskellen er at regeringen vil have et velfærdssamfund hvor vi rent faktisk tager hånd om vores svageste jeg synes det er

og det understreger jo bare at det reelt ikke kan betale sig at arbejde synes sfs ordfører at det er rimeligt at et kontanthjælpspar

kroner i indtægt for den ene før de får tusind kroner

den skattereform som venstre selv har været med til

det viser de tal jeg også omtalte tidligere jeg gentager dem gerne for forståelsens skyld at hvor der i dag er ni tusind to hundrede personer svarende til nul procent

det ikke kan betale sig at arbejde så falder det når skattereformen er fuldt

et fald på seks og tyve procent det synes jeg da

er meget godt jeg kan lidt retorisk have lyst til at spørge herre mads rørvig

interessante her er at få skabt nogle arbejdspladser få sørget for at de mennesker der i dag er

beskæftigelse kan komme ind på arbejdsmarkedet jeg har faktisk en grundlæggende tro på at de mennesker der er uden for arbejdsmarkedet gerne vil have et arbejde det kan godt være at den mistillid åbenbart er noget der trives i dansk folkeparti

beskæftigelse er at komme ind på arbejdsmarkedet og få et job

vi skal gøre noget som politikere for at skabe de arbejdspladser og det er faktisk det regeringen gør

bare slå fast at regeringen med sin politik

skattereform sænker antallet

hvor er det dog skønt at jeg kan gå på arbejde og det koster mig titusind kroner om måneden sådan er mennesker ikke er indrettet og hvis ordføreren tror

en katastrofe jeg synes ordføreren skulle høre om

noget at stå op til de vil gerne bidrage til det samfund som i øvrigt også giver så meget tilbage til dem

hvad det så betyder for nogle af vores ældre medborgere når

om at sikre fire konkrete minimumsrettigheder til vores ældre medborgere det handler konkret om at man

mulighed for at kunne komme i bad to gange om ugen at man skal

for at kunne få gjort rent hver fjortende dag og der også to andre

lokale standarder for det så tror jeg det er helt afgørende at

jo faktisk ikke har brugt de penge som de har mulighed for de senere år

set at kommunerne vælger at bruge de penge der er afsat til det

er en generel udfordring derfor vil jeg da også gerne

give en kraftig opfordring til kommunerne de rent faktisk bruger de muligheder de har men kommunerne er ved at lave

rydde op efter en tidligere regering gribe ind

jeg kunne forstå på den tidligere spørger fra liberal

vi og landene omkring os

jeg har været optaget af at vi faktisk

jeg er optaget af at min datter kommer til at vokse op i et samfund hvor der stadig væk er nogle gode daginstitutioner stadig væk er en god dansk folkeskole stadig væk er fri adgang

vores videregående uddannelser det er noget af det der

liberal alliance synes at der var mange problemer i den tidligere regering jeg har næsten lyst til at spørge hvorfor man så støtter

vende tilbage i statsministeriet lad os gud forbyde det

mig over at statsministeren her i tirsdags sagde at

der er blevet skåret ned mange steder i danmark blandt andet fordi vi har en økonomisk krise

lad os håbe det varer ved til efter et kommende folketingsvalg også jeg vil godt spørge sfs ordfører om noget andet

tilbage til den diskussion vi havde om om det kan betale sig at arbejde

jonas dahl at sf principielt anerkender at det skal kunne betale sig at arbejde

hvis sf er af den principielle opfattelse hvorfor ønsker man så ikke at gå videre og løse det problem der er tilbage man løste en del af problemet

at det bedre kunne betale sig at arbejde men der er stadig væk et stort problem for rigtig mange mennesker på overførselsindkomst

hvorfor ønsker sf ikke at tage skridtet

med venstre og venstres bidrag var var

det ene var at det skulle være billigere for millionærer at arve deres selskab

var der de to andre ønsker som jo var interessante nok det var

interessant hvis det er venstres svar på de beskæftigelsesudfordringer der er men det er måske også derfor man ikke har fremlagt en

for det ville nærmest være for pinagtigt hvis det var det der stod i en to

der er jo mennesker i det her land som tager penge med nærmest hver måned det kan ikke betale sig for de mennesker at stå

det ønsker sf ikke at gøre noget ved jeg tror ikke at borgere der sidder og lytter til det her og som står op om morgenen lørdag og søndag og passer

et konkret bud på fremlægge en plan for hvordan de vil løfte den problemstilling

de ikke det har regeringen så gjort vi har taget hånd om det

fat på det med den skattereform vi indgik sammen

øge beskæftigelsesfradraget og øge fradraget for den enlige forsørger jeg mener

vil foreslå hvad er det venstre vil hvis det er at genindføre starthjælpen

noget af det som danskerne har brug for hvis de gerne vil have et arbejde

også er arbejde til dem og det betyder altså også at udfordringen er

skabe arbejdspladser og det er noget af det den her regering har taget hånd om

for velfærdsteknologi vil undlade at vægte den personlige

menneskelige kontakt og erstatte den med robotter

man vil hente en masse penge på det her område

vedligeholde velfærdsteknologien er det borgerne der selv skal vedligeholde de her hjælpemidler er det borgerne

ældre medborgere det understreger jo med al tydelighed

at regeringen faktisk har fokus på det jeg ser så også det

som dansk folkepartis formand er medunderskriver på hvor det drejer sig om skatte og afgiftslettelser

tidligere i dag men jeg synes

det er meget vigtigt at holde fast i at der fortsat skal være flere hjemmehjælpere som skal tage vare på vores

ældre medborgere som der vil blive flere af de kommende år

ikke forstår hvorfor dansk folkeparti støtter

løkke rasmussen og hans nulvækstprojekt som jo omvendt vil betyde færre medarbejdere i hjemmeplejen færre

for mennesker der er syge ældre eller mennesker med handicap det kan være at ordføreren kan svare på det og så i forhold til vedligeholdelse det koster at vedligeholde

hvem skal betale det skal borgeren selv betale det og bliver det frivilligt for borgeren at få et

mere gennemsigtighed og mere åbenhed

har nem adgang til indsigt i lovgivningsarbejdet

indeholder forbedringer men også elementer der mørkelægger dele af den politiske proces

skridt i retning af mere åbenhed og vil arbejde for at fjerne de dele som indskrænker demokratiet jeg vil gerne høre om

jeg

men analysen viser også at tjener den ene enogtyvetusinde

af kontanthjælpsægteparrene en gevinst på mellem fem hundrede og to tusind kroner

ud fra at venstre er enig i for det er

at tage fat på hele undersøgelsen hvis vi skal tage den diskussion jeg synes det er interessant at tage den her diskussion i forhold til

de mennesker der gerne vil have et arbejde men jeg ville dog ønske at jeg kunne få nogle konkrete svar på

man har bekræftet at der skal være billigere øl

det der skal finansiere beskæftigelsen kan vi ikke få et bedre bud regeringen har fremlagt

senest med togfonden dk som skaber tyvetusind arbejdspladser

liberal alliance her opfattes bankerne jo som samfundets største sociale sikkerhed i hvert fald for bankdirektører og liberal alliance

har til gengæld forsøgt sig med at være mere for velfærd end den siddende regering

de har foreslået at stemme for ændringer som en halvering af dagpengeperioden og en næsten total afskaffelse af efterlønnen

en statsministerkandidat der kræver nulvækst

velfærden selv om antallet af ældre vokser de fire fire partier

lidt forskellige variationer stemt for en skattereform

virksomhederne virksomheder der tjener styrtende

velfærden forringelse for de syge og de nedslidte

de uddannelsessøgende trods lidt forvirrende meldinger fra de partier

de står for senest illustreret ved at de fire partiers fælles forslag

til skattelettelser til erhvervslivet jeg synes at en regering med herre lars løkke rasmussen

det vil vi gerne sige klart og tydeligt i dag men det er jo også velkendt at det ikke dermed betyder at vi er begejstrede for alt det den siddende regering laver for eksempel ikke når den har gennemført en lang række såkaldte reformer sammen med de borgerlige

sætning i statsministerens åbningstale i tirsdags der undrede mig nemlig at regeringen skulle have gennemført klare sociale forbedringer for mange mennesker hvad tænkte statsministeren lige på

den nedslidte der ikke kan få efterløn

sygedagpengene var lovet en reform men de falder stadig væk ud

de ældre der har set at der er blevet mange flere til at modtage meget mindre hjælp

ændrer regeringens forslag ikke ved at der vil være færre i arbejde end da regeringen kom til det

velfærd end da regeringen kom til og skal der laves en aftale med enhedslisten

en anden forundring fra åbningstalen er hvad var meningen med at støtte bombningen af syrien hvad skal det hjælpe at bombe et land hvor mange tusinder af døde hvor millioner af mennesker er flygtet fra deres hjem jeg har selv som medlem af en

hvorfor er der ikke demokrati i syrien

fik diktatorens klare svar det er syrerne ikke parate til og derfor bestemmer jeg sagde han

og horribelt derfor kan man jo undre sig over at diktatoren på det tidspunkt var vestens ven

inden han blev bombet i begge tilfælde var diktatorerne vestens venner så meget venner at de kemiske våben de to diktatorer har brugt mod deres egne folk i virkeligheden var leveret af vestlige firmaer med vestlige regeringers godkendelse altså hvad med lidt selvkritik i stedet for at tale om at smide bomber bare for at det skal se ud som om man gør noget selv om alle og enhver ved at det

syrien hvad med meget tidligere at presse på for en politisk aftale

kunne vælge den ene linje frem for den anden det er ikke bare en diskussion om nogle millioner måske en milliard på en finanslov det her er en diskussion om mere velfærd og mere fællesskab eller mindre velfærd og mindre fællesskab og ikke bare i ord men i synlig handling det er en diskussion om at få flere arbejdspladser eller færre som det er sket

er lagt op til både i produktionen og inden for velfærden skal vi have flere i arbejde derfor fremlægger enhedslisten en række konkrete forslag for eksempel på ældreområdet hvor vi kræver en række rettigheder til de ældre der er fjernet millioner af hjemmehjælpstimer

er blevet flere ældre og vi ved at mange ældre ikke får den hjælp de har brug for derfor foreslår vi en række rettigheder til dem der har brug for hjælp i dagligdagen ret til rengøring hver anden uge ret til hovedrengøring en gang om året ret til et bad mindst to gange om ugen og mulighed for regelmæssigt at komme ud i de fri helt ærligt er det ikke lidt flovt at det ikke er sådan allerede for alle ældre der har brug for hjælp burde det være nødvendigt at lovgive om så elementære rettigheder som jo i virkeligheden er meget beskedne det minimumskrav men sådan er det det foreslår vi

tre tusind flere ansatte inden for hjemmehjælpen

kræver tager vi med ind i finanslovsforhandlingerne vi ved godt regeringen siger at det er for dyrt bruttolønnen til tre tusind flere ansatte løber op i milliarder men de snedige regnemaskiner

de har nede i finansministeriet kan ikke regne når man ansætter ledige i et ordinært job sparer man dagpenge og får mere ind i skatter og afgifter så den reelle udgift er slet ikke så stor som man umiddelbart kunne tro men det kan man altså ikke regne ud

til at kigge nærmere på men bortset fra

jeg sige at når man havde råd til sammen med borgerligheden at indføre billigere øl og sodavand og lempelser for milliarder til erhvervslivet skulle der så ikke være råd til bedre hjælp til de ældre man skulle måske have tænkt sig lidt bedre om måske skal vi fjerne det vil vi gerne de skattelettelser der er bevilget til erhvervslivet

for flere job i produktionen og for en større indsats for klimaet

i at investere i energibesparelser i erhvervsvirksomhederne sådanne investeringer tjener i virkeligheden sig selv hjem fordi regningen for energi så bliver meget mindre og

når de får nye maskiner og nyt udstyr og i det hele taget vil det give en stor investering i arbejdspladser i den private sektor både når man gennemfører forbedringerne

at virksomheder der har en stærk grøn teknologi også bliver konkurrencemæssigt styrket vi foreslår en offentligt garanteret fond på mindst seks milliard

det kan ske uden at øge den offentlige gæld sagt til beroligelse for finansministeren der vil også komme andre forslag fra os om forbedring af velfærden vi taler i alt om måske otte tusind jobs det er nøglekravet i vores

forhandlinger på samme måde som vi i forhandlingerne fremover ser frem til

togfonden vi deltager også gerne i forhandlinger om erhvervsuddannelserne det er langt langt over tiden i forhold til at

haft forbedringer for længst og vi ser frem til de forbedringer der er lagt op til

og vi har været med til men der er brug for at lave flere praktikpladser ude i virksomhederne

få en reel praktikgaranti få mere moderne maskiner der hvor de skal lære at bruge maskinerne og få mindre holdstørrelser der er flere andre forslag vi vil rejse om velfærd og

og sfs nye politik

enhedslisten har et forslag om en

hovedkrav fra enhedslistens side til

under vk regeringen nu

kritisabelt at den nye regering har fjernet offentligt ansatte ja vi er helt enige men det er for ingenting at regne mod det

selv var med til at fjerne og det man selv foreslår

synes det er modigt at stille sig op på den måde jeg jeg nævnte at vi har et mål for

øge antallet inden for velfærd med otte tusind personer

engang vil ske en opfyldning af den nedgang i antallet af offentligt ansatte som regeringens politik har medført sidste år

at enhedslisten går meget op i antallet af offentligt ansatte hvor mange flere offentligt ansatte skal der komme ud af den finanslovsaftale som enhedslisten gerne vil forhandle med regeringen

at enhedslisten stemmer ja vi er jo ni tusind en hundrede bagud bare fra sidste

at

den her velfærdsturisme vi ser og har diskuteret nogle gange i dag altså østeuropæere der kan komme til danmark og få kontanthjælp og dagpenge og så videre kan herre frank aaen

jeg tænker på østaftalen der blev lavet i to tusind og seks dengang har jeg fundet

krav på at få dagpenge og kontanthjælp og det ville enhedslisten alligevel være sikker på at de havde krav på for at kunne være med i en aftale dengang kan herre frank aaen erindre noget

eller er enhedslisten også her blevet realpolitisk i forhold til at kunne se ligesom vi andre kan at det giver en udfordring for det danske velfærdssamfund hvis man kan komme fra eksempelvis østeuropa til danmark og uden en reel stor arbejdsindsats få adgang til det danske velfærdssamfunds ydelser og det undergraver den samfundsmodel vi har

i forhold til det man mente i to tusind og seks

med forskellige mærkelige regler og afgørelser i en udemokratisk domstol

tvinge os til at ændre det danske velfærdssystem

skal gøre mere ved den sag end

i eu der skal bestemme hvordan dansk velfærd skal se ud det skal den ikke

hvor meget de har ret til og på hvilke betingelser

så har vi også det klare standpunkt og der tror

at de mennesker der kommer til danmark

arbejde skal arbejde på danske løn og arbejdsvilkår og derunder hører også at de har samme rettigheder til for

via it i danmark og så få ret til børnecheck til børn der ikke er i danmark men bor i

østeuropæiske land der lavede vi jo et optjeningsprincip

at man i det mindste skulle arbejde her i to år før man kunne få den fulde børnecheck det vil regeringen

stemmer stemmer enhedslisten for det forslag fra regeringen altså vil enhedslisten

nyder varmen og nyder pengene når de så har brug for det kommer til danmark og gerne vil have pension og i hvert kunne komme på hospitalet der er afsindig mange problemstillinger i det her og det er ikke noget vi lige kan stå og afklare i dag men det er noget som vi synes regeringen

en dame cyklende fra plejehjemmet for at sy når mine brødre slog huller på deres bukser hvor mange kender i dag nogen der cykler ud fra plejehjemmene for at sy for

at befri hjemmehjælperne for noget af det overflødige papirarbejde de bruger deres tid på er det overvejelser der indgår i enhedslistens

det dér regeltyranni som man har

stedet for skulle sørges for at det er den der har brug for hjælp

som i fællesskab finder ud af hvad der er brug for i stedet for at man skal have en stregkode

liberal alliance mener det er rimelige krav at man har ret til rengøring hver anden uge

regelmæssigt at kunne komme ud i det fri med hjælp hvis man har brug for hjælp mener liberal alliance at det er overbud eller for meget

og ansætte flere medarbejdere i det offentlige og så videre

andet sted fra jeg tror nogle gange at enhedslistens medlemmer lever i en fantasiverden og ikke har opdaget at herinde i folketinget er der altså ikke pengetræer som vi bare kan plukke af men forholdet er jo det herre frank aaen

tjenes ude i landets private virksomheder og jeg vil bare

at danske virksomheder tjener flere penge

er global konkurrence skal omkostninger administrative byrder og

til virksomhederne være så lave

som kan gavne eksporten i forhold til andre lande altså vi er meget bekymrede for at der er forsvundet så mange produktionsarbejdspladser og vi gør virkelig en indsats vi har bare ikke den opfattelse at

hælde milliarder ud i skattelettelser kommer flere i arbejde det kan finansministeren i øvrigt bekræfte at der

man investerer klogt og man sørger for at give

så kan man også være med til at udvikle virksomhederne

forbedre klimaet altså får nedsat nedsat energiforbruget og dem der skal levere det udstyr som de virksomheder skal bruge når de nedbringer

indtryk af at alt i enhedslistens program står ved magt

at patentrettigheder skal afskaffes er det noget

i årtier har tjent styrtende med penge på ikke at lave noget

skal være sådan at når man tjener penge

fordi man på et tidspunkt oven i købet tilfældigt har købt sig et patent

på den måde kan tørre resten af verden for et milliardbeløb

det er grunden til at vi ikke bare anerkender eus patentdomstol det er af den grund at den udvider mulighederne for at man kan tage patent

en plante i et u land og patentere det så det pågældende u land skal til at betale afgift for

sælge varer nede i netto

at det det bedre kan betale sig at arbejde der er helt sikkert nogle regler for at hvis man får et arbejde kommer man til at betale

daginstitutionen og får mindre i boligstøtte og den type regler vil vi gerne være med til at kigge på

lige så stor omsorg for dem der ikke er i arbejde og som virkelig er de fattige her

rengøring jævnligt hovedrengøring bad når

behov for det og det er der i hvert fald to gange

om ugen jeg tror de fleste af os

er jo bare dejligt men hvor hårdt står enhedslisten på det her

vi har jo før hørt at enhedslisten kommer med en masse forslag

springer lidt op som løver og falder ned som lam og så sker der ikke rigtig noget og så står

den politiske ordfører fru johanne schmidt nielsen og siger en hel masse i fjernsynet som jeg ikke kan gentage her

hvor enhedslisten mildest talt føler sig dårligt behandlet af regeringen vil det ske igen denne gang eller står enhedslisten benhårdt

til at forbedre vilkårene for de ældre så skal dansk folkeparti være hjertelig velkommen men jeg synes det er mærkeligt jeg synes det er mærkeligt at man bakker op om en statsministerkandidat der kræver nulvækst og dermed fyringer af folk inden for

hjælpe enhedslisten med det her krav om at der skal være rettigheder for de ældre

og konservative vil være med til at finde de fire milliard kroner og sige ups det var en fejl og måske skal sodavanden og øllerne ikke være billigere så lad os da tage de penge tilbage så kan vi uden at genere den danske skatteborger

der er flere penge til velfærd og det ville da være rigtig rigtig fint

både skattereform og den såkaldte vækstplan som betyder

nulvækst var en fejltagelse vi synes det er meget meget bedre med enhedslistens krav om at vi mindst skal følge den almindelige udvikling i samfundsøkonomien

så vi kan blive ved med at kere os om de ældre kom på banen i stedet for at sidde der og snakke

så på en masse områder kan vi uden videre sige at

nødvendigt at arbejdsgiverne bidrager til bedre løn og arbejdsvilkår for de ansatte herunder også et bedre arbejdsmiljø så

interessant at de lande i verden

kolonnearbejdere hovedsageligt rekrutteret fra polen

derfor skal man hellere sige til den danske fødevareindustri måske

lave bedre fødevarer end at tro

det er at indføre mere demokrati forstået på den måde at det jo ikke kan passe at vi har et demokrati

fabriksporten altså indgangen til virksomheden det er jo det store demokratiske problem vi har i det her land at det er dem der ejer virksomhederne der bestemmer en meget stor del af både vores økonomi og

gjorde at medicinforbruget hos de ældre faldt det gjorde at antallet af sygehusindlæggelser

det gjorde at antallet af sygedage blandt de ansatte faldt på alle områder

blev det en forbedring indtil

er det for en vækst som enhedslisten mener der skal være i

takt som

så den offentlige sektor ligesom kan holde

olien ude i nordsøen det har jeg set at andre

grøn omstilling det

vi kan få bred støtte til jeg er ikke sikker på og så har jeg set

der skal være en vækst i det offentlige forbrug

den siddende regering har være god nok til at bekæmpe krisen og derfor vil procenterne selvfølgelig i øjeblikket se anderledes ud end de vil gøre i en

normal situation så det jeg talte om

taler statsministeren holder der tales om store bedrifter og historiske reformer regeringens vovemod og nytænkning fremhæves statsministeren hævder at regeringen ser fremad

en slags teaterforestilling

forstenet regering lader tiden gå og håber på et internationalt opsving

men lyt godt efter

noget som helst statsministeren lader

der laves små reformer der kradser i overfladen

og imens bliver danmark relativt fattigere hvis vi fortsætter sådan må vi snart konstatere at danmark har sin gyldne periode bag sig

for nylig hun sagde

nej vi er verdens mest sorgløse folk men vi må indrette os efter virkeligheden hvor har hun ret lise nørgaard

at det ikke betyder færre penge

på slagterierne på gartnerierne i landbruget og i håndværksfagene

og tro at pengekassen bliver ved med at være fyldt

love og regler ud i tempo og tro

for skolebørn mennesker med handicap

og for vores egen skyld hvis vi ser problemerne i øjnene

vores skatter er for høje bureaukratiet for

den offentlige sektor er for stor det skal vi gøre noget ved

hvis vi begynder at tænke anderledes

eller til næste tv optræden i liberal alliance ønsker vi et danmark som virksomheder har lyst til at flytte til ikke fra

pjat og pjank og papirnusseri

frie mennesker kan forfølge de mål som de nu engang selv har lyst til et danmark hvor virksomheder udbygger og bygger nyt

som folkets tjener

ikke verdens største offentlige sektor

vi ville klare os meget meget bedre uden alle disse kedelige rekorder det handler om at tænke på almindelige mennesker mennesker som bliver hårdt ramt når christiansborg sætter afgifterne

mennesker som er helt afhængige af at der er arbejdspladser nok

sådan er det jo

når man skal betale så meget i

til eksempelvis børnepasning havearbejde eller rengøring det giver mere tid til familien vennerne eller den lille iværksættervirksomhed med lavere

når køleskabet eller vaskemaskinen går i stykker når man skal betale mindre

afskaffer man arveafgiften vil man som forældre i højere grad kunne betænke sine

siden af studierne flere friskoler vil betyde at forældrene nemmere kan finde en skole der passer til præcis

i sindet når ens større børn går i byen i nattelivet de offentligt ansatte får en bedre arbejdsdag fordi der bliver færre rigide krav til dokumentation og papirnusseri hvis pengene følger patienten har man bedre mulighed for at få den rette behandling hurtigt hvis man skulle blive syg det bliver nemmere at få plads til hele familien i bilen

og man ikke behøver at presse de tre børn ind på bagsædet af markedets mindste model

bliver løst af private aktører bliver tilbuddene både billigere og mere varieret det betyder at daginstitutionerne i højere grad kan holde åbent på skæve

der bliver færre huller i vejene

finde et nyt job måske et ufaglært job

midlertidig periode

kan vi sikre at man ikke skal flås

og afgifter fordi man fryser om vinteren eller gerne vil have lys i lejligheden det betyder at man ikke behøver at betale en afgift af træet når man gerne vil bygge et plankeværk fordi politikerne og skattevæsenet mistænker en for at ville fyre

der gavner almindelige mennesker liberal alliance er netop partiet der forholder sig realistisk og åben til de problemer danmark står over for og der er virkelig meget meget alvorlige problemer verdens højeste skatter verdens største offentlige sektor

tungt på den økonomiske vækst at den ikke rigtig flytter sig ud af stedet danmark rasler ned ad ranglisterne over verdens rigeste lande vi sakker bagud fremtidsudsigterne for næste generation bliver stadig værre

den kradser lidt i overfladen det er det hele

storhedstid men det kræver politisk mod og det kræver handlekraft og det ejer regeringen desværre ikke

derfor vil jeg også godt benytte denne lejlighed til at opfordre statsministeren til at udskrive folketingsvalg danmark har desperat brug for en ny politik offensive reformer modige nybrud

hvis vi får et nyt politisk

hen på grund af de høje danske beskatninger citat slut men energistyrelsens rapport om danmarks olieproduktion

faldet i den danske produktion er en helt anden årsag rapporten siger

at de fleste felter har produceret størstedelen af den forventede indvinding af olien

derfor vil jeg egentlig gerne spørge liberal alliances ordfører når man nu går stik imod energistyrelsens rapport og fastholder den her skræmmekampagne om at det er en høj dansk beskatning der giver en faldende olieproduktion

det er rimeligt synes man ikke det er at føre danskerne og i sidste ende vælgerne

brugerbetaling

den

om det er godt eller skidt at gøre det jeg konstaterer bare at jeg tror at det er rigtigt at

så vil jeg gerne stille et spørgsmål

gerne spørge ud fra talen er det antallet af lovene eller indholdet af lovene der ændrer de offentligt ansattes lyst til at arbejde det lyder som om

jo flere love vi lavede jo mindre lyst fik de offentligt ansatte til

sjældent vi ser et lovforslag herinde det

der skal være færre regler der skal altid komme nye regler eller

så er det rigtigt at vi i lighed med resten af folketingets partier er med i et offentligt støttet projekt om at hjælpe med demokrati rundtomkring i verden

fire fem stykker i enhedslistens folketingsgruppe støttede frem til nitten halvfems der

emil ammitzbøll har rigtig godt styr på tingene hvor mange virksomheder flyttede til danmark i to tusind og elleve og 2012 det lød som om der ikke var

hvor mange danske virksomheder flyttede tilbage fra udlandet i

er vi da glade for det så

fastslår at investeringerne steg med ti procent fra to

marts i år

nogen som helst betydning for investeringsklimaet i danmark

samuelsen altså partiets politiske leder har sagt

en lille betaling for at tage en uddannelse er et brud med en tradition men måske kunne en betaling på nogle få hundrede kroner per semester få de studerende til at vælge uddannelse med en større omhu og være og være mere målrettede i deres uddannelsesvalg lyder det skræmmende det synes vi ikke vi kalder det nytænkning

skræmmende men tværtimod nytænkning

brugerbetaling på at gå i skole på at tage sig

sin samarbejdspartner herre lars løkke rasmussen at holde fast

hvad man er gået til valg på sådan er vi ikke

at forbedre dansk økonomi forbedre konkurrenceevnen altså sørge for at vi får et mere rigt samfund mens regeringen

og sørger for at hverken væksten eller arbejdsløsheden

liberal alliances ønske

to tusind og ti og to tusind og elleve var der en produktivitetsforbedring på fem seks procent

andre steder i den offentlige sektor

nu står fra talerstolen og kommer med om hvordan liberal alliance ser på brugerbetaling

et klart svar ønsker liberal alliance at indføre

herre

sniksnak om hvad der sker hos det radikale

er det ordføreren der står deroppe eller er det herre anders samuelsen

har brug for et svar på

det her med om det skal koste nogle hundrede kroner ekstra i brugerbetaling

simon emil ammitzbøll skal man tage det som herre anders samuelsen sagde i denne sommer nemlig at liberal alliance går ind for brugerbetaling

talerstolen nemlig at liberal alliance ikke går ind for brugerbetaling

et klart svar herre simon emil ammitzbøll er jo trods alt liberal alliances politiske ordfører går liberal alliance ind for brugerbetaling i uddannelsessystemet ja eller nej og man med at henvise til noget

forslaget er liberal alliance af den opfattelse

statsministeren har sat en engageret debat her om det

udfordringer og hvilke visioner de ser for det danske samfund nej

det er ikke den debat vi har vel

statsministeren har overhovedet ikke sat nogen dagsorden

statsministeren er heller ikke kommet

som helst bud på hvordan vi håndterer de udfordringer det danske samfund har

og regeringspartierne bruger deres taletid her i dag på at kritisere oppositionens politik men ikke på at sige hvad de selv vil for de har ingen politik regeringen har ingen dagsorden regeringen har ingen bud på hvordan man skal løse de udfordringer

samfund det er jo ærgerligt at det er sådan

der mangler job til danskerne i private virksomheder boligejerne er utrygge fordi deres udgifter eksploderer på grund af stigende grundskyldsbetalinger kriminaliteten fortsætter bandekriminaliteten breder sig

skaber utryghed hos danskerne

naturen kæmper for overlevelse på mange områder det skal vi gøre noget ved der er grupper i vores samfund som ikke får tilstrækkelig hjælp mens der er andre

som lever af offentlig forsørgelse i så høj grad at det kan betale sig for dem at få et arbejde vi slæber rundt på verdens største offentlige sektor vi brandbeskatter borgerne mere end nogen andre steder i verden vores konkurrenceevne lider den offentlige gæld vil stige i de kommende år vores produktivitet har været faldende vi har brug for mere vækst i de private virksomheder og vores position som et af verdens mest velstående lande er klart truet

til andre lande mens vores naboer sverige norge og tyskland drøner den anden vej

nogle bud på hvad det er vi vil for der er ikke nogen svar fra regeringens side og så må vi i oppositionspartierne jo komme

vi skal altså have styrket virksomhedernes konkurrenceevne

derfor er der behov for at give bedre vilkår for vores virksomheder og for iværksættere så vi får vækst og indtjening som vi kan leve af

danskerne får job så flere kan klare sig selv

vi har også brug for at give danske familier danske borgere mere frihed og mere ansvar så de selv kan klare deres egen tilværelse og så vi bedre kan hjælpe dem der virkelig har brug for hjælp

og så skal vi værne mere i det her samfund om vores fælles værdier på en lang række områder

men der er brug for at vi kommer langt videre med det vi lavede også to vækstpakker i

og det var da bestemt vækstpakker i den rigtige retning men der er brug for at vi kommer langt videre før vi for alvor kan se at det kan betale sig at arbejde og investere i danmark før vores virksomheder for alvor kan sænke omkostningerne så de kan konkurrere bedre med virksomheder i andre lande derfor skal vi videre ad det spor der er også brug for at vi styrker uddannelserne der vil jeg godt kvittere for at regeringen har fremlagt et forslag til en erhvervsuddannelsesreform der er ting er ting der vi

enige om men der er brug for en reform af vores erhvervsuddannelser for uden dygtige smede

mister vi produktion her i landet det er en vigtig faktor når vi taler om konkurrenceevne at vi har gode uddannelser ikke mindst gode erhvervsuddannelser så der vil jeg godt kvittere for at regeringen

fra offentlige kontrolmyndigheder der snarere hjælper dem med at overholde reglerne i stedet for

at interessere sig for bøder og sanktioner over for virksomhederne på alle de felter skal vi gøre det bedre men der er som sagt også brug for at vi skaber mere frihed og mere ansvar

til familierne så flere kan klare sig selv det hænger blandt andet sammen med

mange steder rundtomkring i landet hvor boligejerne oplever en eksplosion i deres boligudgifter år for år og fremover i flere år kan de kun se at deres boligudgift bliver ved med at stige ikke fordi de har investeret i noget ikke fordi de har sat sig i nogen gæld men simpelt hen fordi vurderingerne er

så højt op at grundskylden bliver ved med at stige og stige stige så man får stigende betalinger til

flytte fra den bolig de har fordi grundskylden eksploderer som den gør

derfor er der brug for at vi nu fastfryser grundskylden så vi skaber tryghed omkring folks bolig men der er også behov for at vi sænker skatten så flere kan klare sig selv og så det bedre kan betale sig at tage et arbejde

det burde vi kunne blive enige om ikke er rimeligt til gengæld er der andre grupper som vi burde hjælpe bedre for eksempel børn der vokser op i familier med misbrug og som ikke har garanti for behandling

dermed risikerer selv at komme ud i et misbrug

vores soldater som kommer hjem fra afghanistan og ikke får den hjælp endnu som de har brug for de har nu demonstreret for boliger men også på en række andre

vi hjælpe vores hjemvendte soldater veteraner som de kalder sig bedre end vi gør vi burde også give bedre behandling til narkomaner end vi gør vi skal koncentrere indsatsen mere over for dem der virkelig har brug for det samtidig med at vi

så er der brug for at vi værner mere om vores fælles værdier i det her samfund der er brug for en ny miljø og naturpolitik i danmark og jeg har

flere ordførere i dag efterlyst om ikke regeringen efterhånden vil tage konsekvensen af den gode rapport vi har fået fra natur og landbrugskommissionen og oprette en naturfond der kan genoprette natur i danmark og føre en anderledes miljøpolitik der

overensstemmelse med landbruget sådan at vi kan have et bæredygtigt landbrug med en stigende produktion de steder hvor jorden kan bære det og så sætte ind med

en miljøpolitik der i højere grad specifikt adresserer de steder hvor der er problemer hvor der er brug for at gøre noget for at vi får bedre drikkevand og så lader landbruget

der er også brug for at vi værner om værdier på helt andre felter

bare nævne kriminaliteten i dag kunne man læse en historie om en mand som har fået stjålet sin computer og han kan på sin gps se hvor computeren er

men

for at få hjælp til at komme ind og hente computeren

vi altså et fattigt land hvis der ikke er en politimand der kan hjælpe en person som har fået stjålet sin computer og

er et fattigt land når vi ikke har råd til det derfor må vi bruge flere penge på vores politi

så der er masser af muligheder i det her samfund vi er et rigt samfund vi kan sagtens løse de udfordringer vi har men det nytter ikke noget når vi har en svag regering der ikke sætter en dagsorden når vi har en svag regering der overhovedet ikke kommer med nogle konkrete bud på hvordan vi løser vores udfordringer det synes jeg er ærgerligt

have diesel og at vi skulle købe nogle dieseltog

de fandt så sandelig også ud af at de tog der var på markedet ikke var gode nok så vi skulle have designet vores egne tog det var de her

som vi nu efter mange mange år endelig har fået ud at køre så det er klart en fejldisponering fra socialdemokraternes side at vi har dieseltog endnu

som så kan bruges blandt andet på elektrificering

må det jo hænge sammen med at vi holder igen på de offentlige udgifter

anlægsinvesteringer til elektrificering og også til timedriften

penge som opstår efterhånden og så må vi

dybt uenige i

skatter og afgifter og på den måde få finansieret regeringens togfond jeg har et kort og klart spørgsmål mener herre lars barfoed

isoleret set får flere offentlige indtægter ved at sænke

får vi mere vækst så tjener vi flere penge og så bliver der råd til sådan noget hvis man bliver ved med at føre socialdemokratisk politik sker der ikke noget så får vi et samfund i stagnation og stigende fattigdom

længere i den retning men det er jo en måde at sikre

et land med lav selskabsskat og jeg er så glad for at det også er blevet socialdemokratiets politik nu

i stigende grad lukker af for at offentligheden kan få indsigt i hvad der foregår inde bag

lukkede døre rundtomkring i ministerierne så skete der det

i søndags hvor de konservative meldte ud at det havde de så fortrudt nu

tingene i retning af mere åbenhed

det har været diskuteret på det konservative folkepartis landsråd

folkeparti er er vi meget optagede af at der er gennemsigtighed i den offentlige forvaltning retssikkerhed for borgerne

være meget opmærksomme på de tre paragraffer hvordan vi forholder os til det konkret har vi ikke besluttet os

efter nogen tid og der vil vi jo blandt andet være meget opmærksomme på

så aftalt med blandt andet det konservative folkeparti at den skal gennemføres ved et lovforslag som skal vedtages her i salen

i dette efterår men der kan man så forstå på dagspressen at de konservative måske har

med at man vil bryde forliget altså stemme imod denne forsyningssikkerhedsafgift på pejsebrænde halm og træpiller

vi slet ikke kan acceptere og derfor er det jo netop det vi forhandler

være konsekvensen af den aftale der er indgået og derfor trækker vi altså i den rigtige retning men liberal alliance har sat sig uden for indflydelse

arbejder slet ikke med fordi man ikke er med i den aftale og derfor

man heller ikke påvirke tingene men vi konservative arbejder for at vi får ændret på det forslag som regeringen har lagt op til så man ikke får sådan en tosset afgift på brænde som der er lagt op

på det er da en realitet at produktiviteten har været faldende i en årrække og det er da også derfor der er behov for at vi gør noget ved det og skaber bedre muligheder for at virksomhederne kan klare sig det konservative folkeparti har

danske samfund så vi kan få et samfund der er mere konkurrencedygtigt altså en konkurrencestat som finansministeren

har været inde på at vi skal have det har vi ønsket i mange år og derfor

det da kun så meget desto mere vigtigt nu at vi gør noget ved det for jo hurtigere vi kan gøre noget ved det

det er det som jeg kalder at leve i et naivt univers hvor man overhovedet ikke fatter hvad det er der skal til for at skabe vækst og velstand i danmark det kræver at virksomhederne får så gode konkurrencebetingelser at de tjener penge

veteranerne har vi alle sammen forsømt for længe at gøre noget ved det er derfor der skal gøres en omfattende indsats nu

til selskabsskattelettelser det kunne ligesom være noget af det der kunne være med til at finansiere de her små tredive milliard timemodellen koster hvor meget skal

selskabsskatten sænkes for at man kan finansiere de her tredive milliard

arvegodset der var en bred kreds af partier i folketinget der lavede den aftale

vi skulle styrke togdriften i danmark

til side i infrastrukturfonden

at styrke den kollektive trafik og i øvrigt også cykelstier og veje men

og så må elektrificeringen komme senere det havde vi ikke penge til på det tidspunkt men vi måtte se hvor mange penge der rullede tilbage i infrastrukturfonden og selvfølgelig også om samfundsøkonomien

plads på sigt det var vi alle sammen enige om

et rigere samfund og dermed fik mere råd og der nævner jeg så

både socialistisk folkeparti socialdemokratiet og

jo enige med os konservative i at det er godt at give selskabsskattelettelser for så får vi mere konkurrencedygtige virksomheder

jo også at herre jonas dahl er begejstret for den tanke

over to og tres milliard kroner i samfundsøkonomien i den offentlige økonomi blandt andet til at nedsætte selskabsskatten til femten procent det vil bidrage til det men der er ikke

et regnestykke der viser at det at nedsætte én skat giver otte

milliard kroner i merprovenu men jeg nævnte selskabsskatten som et eksempel fordi det er et eksempel på hvordan man får mere gang i danmark og skabt mere velstand fordi virksomhederne så kommer til at tjene flere penge

som vi kender den men kan ordføreren fortælle mig sådan helt konkret på hvilke områder der så skal spares altså er det eksempelvis

patienterne der må holde for eller er det sygeplejerskerne der skal løbe endnu stærkere og stresse i arbejdet eller eller hvor er det

konsekvensen af at samfundet udvikler sig sådan at der bliver flere ældre og derfor skal vi afsætte flere penge til den sektor for at fastholde kvalitet og service der

foreslået nulvækst i det offentlige forbrug det giver to og tyve milliard kroner så har vi eksempelvis taget regeringens eget forslag om effektiviseringer for tolv milliard kroner

har en langt langt dyrere beskæftigelsesfremmeindsats end nogen andre lande men vi får tilsyneladende ikke mere ud af det end man gør i andre lande der afventer vi så carsten koch udvalget og så må vi have den diskussion om hvordan det kan gøres så vi har meget konkret finansieret

stoppe fradrag på fagforeningskontingenter

er en lang række konkrete forslag

kan

kan finansiere otte milliard kroner til

der skal formentlig mere til

vil det bidrage til at skabe mere velstand i danmark det er på den måde

så giver det otte milliard kroner til bedre tog

det vil vi ikke være med til og derfor må vi hen over årene finde pengene på en anden måde

være penge der løber tilbage i infrastrukturfonden

og ellers må det være efterhånden som samfundsøkonomien giver plads til det eller efterhånden som vi kan finde besparelser i

så vi får råd til flere investeringer investeringer i elektrificering er under alle omstændigheder noget som først kan finde sted når

det er gennemført og så må vi se om ikke vi har pengene til at lave elektrificeringen

at gøre tingene på som regeringen har foreslået det forhandles så i øjeblikket og hvilket forhandlingsresultat vi kan lande på tør jeg jo ikke sige men vi er ikke enige med regeringen i at der skal afgift på brænde for eksempel brænde som man samler op ude i skoven

flere af veteranhjemmene i danmark senest i aalborg og talt med veteranerne om hvad det er for nogle blandt andet psykiske skader de

lider af og må leve med og vi mener at vi skal styrke indsatsen nu har vi fået gennemført en

man er kommet hjem det er et væsentligt skridt der er også behov for at vi styrker bemandingen omkring dem der skal være flere psykologer især nogle med kendskab til militæret

vi mener også at vi skal se på deres boligsituation lige nu

bedre boligsituation for de veteraner der er uden

vi mener også de skal have bedre anerkendelse blandt andet ved at de får medaljer så de kan se at vi

boligpolitisk handlingsplan i forhold til veteranerne det skal være sådan at de som har

lidt ude i horisonten i øjeblikket har vi gang i en jernbane til ringsted som koster omkring ti milliard kroner

størrelsesordenen tyve milliard kroner så det er uhyre store summer vi allerede har disponeret til at styrke togdriften i danmark

sikre os at vi får elektrificeret alle jernbanelinjer især på hovedstrækningerne og at vi får timemodellen gennemført

penge til det her og nu det er nogle penge som må skaffes efterhånden den løsning som regeringen nu er kommet op med er ikke nogen god løsning jeg tror i øvrigt heller ikke

man finder alle de penge som man tror man

arbejdspladser derude fordi man skaber dårlige vilkår med tilbagevirkende kraft for de virksomheder det er det der er galt så må man finde en anden finansiering til det det har hele tiden været meningen det var alle enige om

efterhånden som samfundsøkonomien tillod det det skal også nok komme for selvfølgelig bliver der

de ting vi gerne vil

vi lavet budgetter for alle de meget meget store infrastrukturanlæg som vi har besluttet at

signalanlæg jernbane til ringsted

efterhånden som det vil vise sig og det tror og håber

at de projekter ikke bliver så dyre som vi har budgetteret dem til at blive for vi har sat store reserver af på de projekter så vil der være penge der ruller tilbage i infrastrukturfonden og så får vi råd til at gøre flere af de ting men der er ingen der kan bruge penge de ikke har og det er ikke en ordentlig måde at gøre det på at beskatte virksomhederne med tilbagevirkende kraft

er da lidt en billig omgang regeringen har taget et standpunkt regeringen har besluttet at vi synes at det er

vi også allerede gennemført lovgivning om at gøre og så var vi enige om

vi gennemføre det og derfor er det en utrolig billig omgang at

det her med at pengene først skal være der før man bruger dem men det er nu

på den måde at efterhånden som der er vækst i danmark og virksomhederne

har det altid været og så får vi efterhånden råd til at gøre tingene når vi sparer op til det

at i vk regeringen afsatte vi altså fem og halvfems milliard kroner i høj grad til investeringer i kollektiv trafik plus at vi gennemfører metrolinjen i københavn og femernforbindelsen

så vi har brugt langt flere penge

i disse år en spændende men også modsætningsfyldt udvikling fremtiden skal formes og grønland skal stå på egne ben grønland er et stort land med mange forskellige problemer livsmønstre og traditioner og er samtidig rigt på ressourcer og geopolitisk interessant for mange lande stor

olie og gas samt ikke mindst stormagternes store interesse for de såkaldt strategiske mineraler gør det oplagt at reflektere lidt over hvem der egentlig bryder sig om grønland og hvorfor væsentlige områder som blandt andet udenrigs og sikkerhedspolitik

selv om grønland har opnået selvstyre alle forhold vedrørende grønlands forsvars og sikkerhedspolitik styres indtil videre fortsat af danmark grønland selv har ingen formel rolle i dette samarbejde det siger selvstyreloven men også grundloven på land og i havet ud fra grønland findes nogle af verdens største forekomster af olie og naturgas og der er stor efterforskningsaktivitet det gælder ikke mindst de farlige mineraler på land

grønlandsk selvforsyning og eksport af kvalitetsfødevarer

nu også giver os mulighed for det men grønland skal fortsat

være kendt som et miljøbevidst land med et transparent åbent og pålideligt politisk system

det så at min fortælling om at hastværk

er lastværk kommer ind i billedet som bekendt var der valg til det grønlandske parlament inatsisartut tidligere på året og vi har nu fået en ny regering naalakkersuisut bestående af tre partier siumut atassut og partii inuit som nu i et for hastigt tempo ønsker at åbne op for uranefterforskning og uranminedrift med henblik på uraneksport til såkaldt fredelige formål det vil sige til blandt andet atomkraftværker rundtomkring i verden det betyder med andre ord et stort stort kursskifte

mangeårige dansk grønlandske enighed om at

et opgør med en fælles beslutning fra nitten otte og firs om den såkaldte nultolerance over for uranudvinding og eksport med dens indbyggede sammenhæng med stor dansk afvisning af atomkraft hvad nu i dag desværre insisterer den

nye grønlandske regering på uranudvinding og uraneksport og det kan ikke gå hurtigt nok processen starter allerede på tirsdag den ottende oktober i det grønlandske parlament

fireogtyvende oktober som sidste deadline naalakkersuisut planlægger derudover en lokal folkeafstemning i narsaq

altså kvanefjeldet konsekvenserne af sådan en politik er

ophævelse af nultoleranceprincippet

om at ophæve dette princip bryder med alle demokratiske principper og indtil videre ved vi ikke hvad der overhovedet skal stemmes om nu vil den grønlandske regering som nævnt

nævnt ikke kender konsekvenserne af først bagefter skal man undersøge hvad der sker hvis vi ophæver nultolerancen vi aner ikke hvad denne beslutning betyder for sundhed og miljø og vi kender ikke til hvilke krav vi skal opfylde i henhold til de internationale aftaler der er indgået af danmark på vegne af rigsfællesskabet

at der for eksempel skal etableres omfattende kontrolforanstaltninger som koster mange penge vi har heller ikke fået afklaret med danmark

om vi må eksportere uran det er den ene

side af sagen den anden side af sagen er argumentet om at vi skal skabe en ny udvikling og

være mineland mineland og så videre men hvorfor skal vi så ikke bruge energien på de mange andre mineraler som vi kan bryde uden at der kommer radioaktive råstoffer med

så der er slet ikke nogen grund til at vi løber denne risiko for vi ved alle at de radioaktive råstoffer er farlige ingen kommuner i danmark vil modtage den radioaktive malm

halvfjerdserne s kuannnersuit altså fra kvanefjeldet og

på risø der er heller ikke nogen kommune i grønland som har tilbudt at tage imod det og nu skal vi åbne op for at bryde flere tusinde ton uranholdigt malm om året bare i narsaq hvis der endelig skal være en folkeafstemning i grønland

skal det være en folkeafstemning om ophævelse af nultolerancepolitikken og det skal være en landsdækkende folkeafstemning på et oplyst grundlag vi skal ikke have små lokale folkeafstemninger om konkrete projekter tænk hvis man siger nej i narsaq til minen i kuannersuit men ja til et lignende projekt med et

nu til historien om langsommelighed det danske forslag til finansloven for to tusind og fjorten er desværre set med grønlandske øjne bedrøvelig læsning bedrøvende trist og præget af langsommelighed trods kendte og jeg må sige meget kendte problemstillinger som har været præsenteret for regeringen af inuit ataqatigiit meget tidligt i forløbet gennem de seneste år har inuit ataqatigiit haft fokus på en lang række sager herunder særlig det grønlandske retsvæsen og kriminalforsorgen socialt udsatte grønlændere i danmark det arktiske universitetssamarbejde og forsvarets aktiviteter i og omkring grønland det har ført til møder med ressortministre og selv om vi er glade for at der generelt er en god dialog

vi kede af gang på gang at konstatere at det skorter på viljen til også at lade det afspejle i den danske finanslov da vi kan konstatere at det nye forslag til finanslov for to tusind og fjorten heller ikke denne gang afspejler forbedringer på de nævnte områder har inuit ataqatigiit set sig nødsaget til at skrive et fælles brev til statsministeren og finansministeren den sjette september

meddele at inuit ataqatigiit på det foreliggende grundlag ikke kan støtte op om regeringens forslag til

for to tusind og fjorten men i går den anden oktober fik vi så endelig et svar vi er glade for at regeringen har svaret positivt på vores anmodning om at der sikres midler til de sociale projekter for udsatte grønlændere i danmark vi har i en lang årrække kæmpet for at sikre disse midler

på finansloven vi er også glade for at regeringen ligesom os ser en række udfordringer på nogle af de sagsområder som fortsat er under dansk ansvar det gælder blandt andet forsvarets aktiviteter i og omkring grønland og retsvæsenet og kriminalforsorgen fra

at hvis den danske regering og dette folketing reelt gik ind og kerede sig politisk om det grønlandske retsvæsen og kriminalforsorgen i grønland så ville virkeligheden se anderledes ud retsvæsenet og kriminalforsorgen i grønland halter og der er brug for politisk omsorg vi er derfor ikke imponerede over det svar vi har fået fra finansministeren og vi er stadig ikke overbeviste om at der ikke kan findes flere midler derfor ser vi frem til de fortsatte forhandlinger om finansloven og vil tillade os at sige klart

en del af regeringens parlamentariske grundlag forventer

en sådan grønlandsk beslutning når det handler om udenrigs og sikkerhedspolitikken når det handler om rigsfællesskabets samlede interesser i forhold til resten af verden

at der har været en kontakt mellem grønland og blandt andet canada og usa i forhold til at man kunne lave et partnerskab

om det er noget som ordføreren er blevet informeret om om det er noget som regeringen i grønland har informeret resten af partierne om i forhold til hvilket

konkret information og mange rygtestrømme

sådan set at vi alle har en interesse

den tilgang vi har haft til det fra venstres side her i folketinget

bedre få en informativ debat end en

åbningstalen sagde og det vil jeg gerne citere at grønland har overtaget ansvaret for sine egne råstoffer men ikke for udenrigs forsvars og sikkerhedspolitikken og så fortsætter statsministeren det er ukompliceret hvis man udvinder jern eller olie men ikke hvis man skal udvinde og eksportere uran

derfor har jeg netop i dag sendt et spørgsmål til den danske regering om de forlydender jeg har hørt om at der måske var en aftale på vej mellem rigsfællesskabet og usa

hvad der er op og ned og hvad der måske mere er ting man kan læse i avisen så tak til ordføreren for det

ingen tvivl om at råstofpolitikken er

det nævnte ordføreren også i forhold til forsvaret hvor der jo lige er kommet en kritik af at man ikke har

er en ganske gevaldig

det kan vi jo ikke få til at rime med rigsrevisionens meget skarpe kritik her forleden

er noget der er virkelig galt jeg kan så også

august måned var på rundrejse oppe i det nordøstligste grønland og

tak for

arbejdere i grønland siumut undlod at stemme

mere tid til at gøre loven bedre nu har vores nye regering i grønland fremsat en række ændringsforslag til storskalaloven der vil stadig komme udenlandske arbejdere

at tænke stort den indeholder en vision om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt mellem grønland og danmark den giver grønland ret til at indgå aftaler med fremmede stater og internationale organisationer og den giver det grønlandske folk ret

vi vil være selvstændige men er der egentlig gensidig respekt er der gensidig tillid i grønland vil den nye regering nedsætte en forsoningskommission fordi

kolonitiden trækker den dag i dag sit spor gennem vores land og mellem vores to lande

bag os

kan bruge kræfterne på at se fremad og udvikle vores land ligesom vi gør det på råstofområdet radioaktive materialer bliver i dag brugt til en række fredelige formål til energifremstilling på hospitaler til at tjekke svejsninger

om verden skal bruge radioaktive materialer spørgsmålet er hvordan vi styrer udvindingen af radioaktive materialer så de kun tjener fredelige formål fakta er at man i dag kan udvinde og eksportere uran kontrolleret og sikkert det sker i en række andre lande som for eksempel canada og australien derfor bør folketinget og regeringen bruge sine kræfter på at hjælpe grønland

at opnå den højest mulige sikkerhed og kontrol i forbindelse med minedrift af uranholdige materialer det er heldigvis også sådan

der lige er kommet fra vores embedsmænd inden udgangen af december har inatsisartut besluttet om vi i grønland skal tillade

der skal skille de sjældne jordarter fra uran i danmark og

gme at man placerer værket på risø risø har nemlig opfundet den særlige teknik der skal anvendes til at adskille

det radioaktive materiale det lyder umiddelbart som en god løsning på de danske bekymringer angående eksporten af radioaktive stoffer fordi transporten så vil foregå gennem danmark

arbejdspladser i danmark det ser ud til at en række mineprojekter vil begynde forhandlingerne om udvindingstilladelser i det kommende år

i den forbindelse håber jeg at den danske regering vil stå ved statsministerens løfte om støtte til internationale toprådgivere under forhandlingerne jeg vil gerne kvittere for at vi sidste år fandt en række gode løsninger på nogle af de problemer der vedrører grønland og grønlændere i det kommende år vil vi forhåbentlig fortsætte med at finde løsninger

i til de juridisk faderløse borgere i grønland løsninger på problemet med ventelisten til at få sin sag for en dommer finansiering af indsatsen for socialt udsatte grønlændere i

er nok at tage fat på ikke mindst hvad angår støtte til projekter for udsatte grønlændere som de grønlandske huse

gavn af hinanden danmark får blandt andet en vigtig rolle i nato gennem den amerikanske thulebase og danmarks rolle i arktisk råd hviler alene på grønlands placering på verdenskortet

danske erhvervsliv er vågent får danmark også nye arbejdspladser og indtægter fra de grønlandske mineprojekter men lige nu står rigsfællesskabet i en historisk krise hvor danmark har valgt eus side og boykotter færøerne hvor den danske regering truer med at opsige internationale aftaler om hvaler mod grønlands vilje og hvor det ikke er klart hvilken fælles fremtid vi arbejder henimod siumuts ønske for vores fælles fremtid er at vi indgår i en free association

en sammenslutning af ligeværdige riger hvor samarbejdets fremtid afgøres af hvordan vi behandler hinanden og hvor vi er frie til at gå hver til

men bliver sammen af lyst og gensidig respekt

danmark har ikke behov for forsoning sagde statsministeren da aleqa hammond præsenterede forslaget om en forsoningskommission det er rigtigt at det er os i grønland der selv har ønsket at tage hul på forsoningen men det handler om vores fælles historie jeg tror at danmark har lige så meget brug for at forsone sig med fortidens spøgelser der stadig hærger mellem vores lande vores folk og vores sprog

og jeg håber at vi i år vil komme nærmere en fælles forståelse og en fælles

og ikke kun på von hørensagen eller hvad man nu

siger når det er løse

et tæt samarbejde med hinanden så vi kan

har været en stor kritik af både det danske beredskab på området men også det generelle beredskab på området nu kunne vi høre på ias ordfører at det er en sag som man vil bringe op over for regeringen i

jo sådan at fru doris jakobsens parti også det parlamentariske grundlag for regeringen men der var ikke noget i ordførerens tale om hvilke

ikke samme risiko ved udvinding som

uranudvinding er

og selskaberne skal kunne gennemføre projekterne

sikkert før de kan få en tilladelse jeg mener at grønland og danmark skal overholde

statsministeren i sin åbningstale jeg er ganske enig med statsministeren på mange områder er

et forbillede for andre

jeg vil gå et skridt videre og påstå at vi befinder os i et rige der er unikt i modsætning til andre har vi et rige

tre der frivilligt vælger at stå sammen

et rige der strækker sig fra grænsen

og verdens top oppe ved nordpolen i dette enorme område findes umådelige rigdomme i form af ressourcer og begavede mennesker der alle deltager og bidrager i riget

og grønlands enorme geografi er med til at give danmark vægt

hvor tre værdifulde kulturer mødes i et helt specielt samarbejde som andre

sådan har det været hidtil og

kan vi vælge at fortsætte en god fælles rejse

men som den færøske digter

fremtiden kommer ikke af sig selv

samfund sammenhold kræver arbejde og nogle gange hårdt arbejde sammenhængskraft er betinget af at vi tager vores fælles projekt

en seriøs holdning og hårdt arbejde svækkes vores fælles projekt og dermed vores rige

forudsætning for det hele er

hensigtsmæssige til det vil jeg

ja fordi

sammenhængskraften er der fra færøsk side er man i hvert fald godt klar over den store værdi der skal tillægges samarbejdet i riget

regeringen på vigtige punkter er begyndt at bringe inflation ind i fællesskabet

det sidste vil jeg gerne komme lidt nærmere

justitsministeren en bombe under det allervigtigste element i fællesskabet nemlig den grundlæggende antagelse at statsborgere ikke

i forbindelse med diskussionen om eu boykotten mod færøerne er juristerne i ministeriet gået så langt som

ikke sikrer lighed imellem færinger og andre statsborgere

altså rigets grundlov der sikrer borgerne de grundlæggende frihedsrettigheder sikrer ikke at borgerne

behandles lige for almindelige mennesker er dette intet mindre end ufatteligt ikke desto mindre er det er det

sammenligning har vi hjemmestyreloven

og er vedtaget her i huset den fastslår udtrykkeligt

vil jeg henstille til statsministeren færøernes minister

vores fællesskab

fuldt ud i finansieringen af en række velfærdsområder på

pensionisterne i sundhedsvæsenet hos de svage i samfundet det er uforståeligt at regeringen kan sidde dette overhørigt

de grupper der rammes af regeringens holdning og politik mister tilliden til fællesskabet det svækker riget

den tredje politiske udfordring for rigsfællesskabet er at regeringen

efter ordre fra eu boykotter

vil det styrke samarbejdet vil det mon knytte os tættere til hinanden svaret

at være medlem af eu og der er stor forståelse for at

det er der ingen problemer i

der stopper forståelsen færingerne finder sig ikke i at deres egen stat udsætter dem for en handelsboykot

hidtil har regeringen desværre ikke gjort nok for at undgå denne situation

forhold i riget

lad mig afslutningsvis sige at jeg håber

fra regeringens side ser skriften på

det unikke rige der strækker sig fra slesvig i syd over færøernes grønne fjelde op til grønlands sneklædte paradis det rige er ingen selvfølge

det er nu der er brug

der sikrer sammenhængskraften i riget derfor må vi huske digterens

skal behandles lige

fronter vi må væk fra det skråplan

tage sin andel af udgifterne til de

det svækker tilliden til rigsfællesskabet

vi kan nok komme over det her og få rettet op men men det skal skal

regering og der sagde den danske regering selvfølgelig går vi de her politiske ønsker i møde senere kom der så

nu normaliserer vi tingene igen der

man et nej fra den danske regering

det er en del af eu hvis en norsk arbejder kommer til danmark vil han også

er medlem af eøs

muligt for en færøsk og grønlandsk arbejder at få de samme muligheder for sine børn så svarer ministeren nej det er det ikke

det står i loven at færøerne og grønland er undtaget loven opfattes det ikke som diskrimination at en polsk og en norsk arbejder kan få disse rettigheder

andre dele af rigsfællesskabet ikke kan få

samtlige lande i

europa og den gælder også for eøs landene men den gælder ikke for færøerne og nok heller ikke

små gnidninger og små problemer

det

man svarer jo på om et lovforslag har økonomiske konsekvenser og om det har

kommunale konsekvenser og så videre der burde

det burde også indføres så man sikrede sig at man ikke kom ud

tunneller færøerne nasser på danmark en undersøgelse jeg fik lavet i foråret viste at denne slags holdninger er meget udbredt i danmark et mindretal på fyrre procent af danskerne mener at det er vigtigt at færøerne forbliver i rigsfællesskabet men de fleste synes ikke det har nogen betydning den store opbakning der er fra alle folketingets partier til rigsfællesskabet

holdning til rigsfællesskabet med færøerne kan dog i hvert fald delvis tilskrives en misforståelse mange danskere mener nemlig

færøerne er dyre for danmark bloktilskuddet til færøerne er kun på seks hundrede og tredive million

i det hele taget er begrænset og begrænset viden fører altid til begrænset interesse når man derudover så har den fejlagtige opfattelse at et forhold som

ikke har viden om eller interesse for

har svært ved at se ideen med at fortsætte med

færøerne er der som bekendt også rigtig mange der mener at fællesskabet med danmark bør ophøre

berøringsangst over for færøerne de synes at være så bange for at puste til politisk følsomme emner at de siger

og det

af pligt så var færøerne dog med

som når dronningen nytårsaften siger at hendes tanker går til færøerne uanset om årsagen er politisk forsigtighed og den kan jeg som sådan som sådan godt forstå så er fraværet af færøerne i statsministerens tale sigende for det bekræfter det som den omtalte undersøgelse viste nemlig at færøerne fylder meget lidt i danmark

sige om det er godt eller skidt men det er ikke uden betydning for når færøerne

fremmest bliver gjort op i penge har en svag sammenhængskraft det er interessant set

lyset af at store investeringer fra den norske olieindustri om ikke så lang tid muligvis vil få langt større betydning for færøsk økonomi end det danske tilskud med økonomiske interesser følger politiske interesser og omvendt hvis den økonomiske del af forholdet mellem

der bliver sagt at dette ikke er en strid mellem danmark og færøerne men mellem færøerne og eu det er rigtigt at boykotten

af danmark men vi kommer ikke udenom at danmark som en del af eu boykotter færøerne altså virksomheder og varer fra en del af rigsfællesskabet vi kommer heller ikke udenom at der i denne sag er direkte modstrid mellem danske og færøske interesser på færøerne gør man krav

en større del af sildekvoten hvis man kommer igennem med

det krav vil det gå ud over eus andel af kvoten og dermed danske virksomheder som fanger en tredjedel af eus andel dette er årsagen til at de danske fiskeres organisation har været særdeles aktiv i sin lobby imod færøernes krav og

boykotten af færøerne jeg bliver naturligvis spurgt igen og igen hvordan

jeg kan være støtteparti for regeringen som sagerne står svaret er at jeg ikke har givet regeringen nogen blankocheck jeg har både før og efter valget sagt at hvis danmark havde støttet eus linje så ville jeg ikke være støtteparti men hvad kan jeg og færøske myndigheder så forvente at

gør i den her sag hvad kan vi uden at være urimelige kræve af danmark

vi kan for det første ikke kræve at danmark adopterer alle de færøske synspunkter i sagen vi er er hver sin part vi kan for det andet heller ikke kræve at danmark bliver en traktatbryder og nægter at implementere eus

jeg på at færøerne selv har

en kyststat fiskeripolitisk med samme rettigheder og muligheder som andre kyststater færøerne har selv valgt at indgå aftaler med andre lande og har selv

sild og makrel de sidste år så længe vi træffer beslutningerne kan vi ikke kræve at danmark skal tage konsekvenserne af det vi beslutter rettigheder og ansvar må følges ad jeg synes at færøerne skal forblive en kyststat

fiskeripolitiske afgørelser derfor skal

i danmarks navn kan rejse en sag imod eu

dermed imod danmark er et eksempel på den politiske forståelse der er nødvendig for at rigsfællesskabet kan fungere så længe den statsretlige ramme er som den er og det

gav min partiformand som var suppleant for mig på det tidspunkt ikke sin støtte til regeringens mandat der var dog et stort dansk flertal bag mandatet

større flertal bag vedtagelsen i eu men i det store og hele har jeg været tilfreds med regeringens håndtering af den her sag derfor støtter jeg regeringen som jeg også i andre anliggender har haft et fint forhold til som jeg også vil kvittere for men der ligger altså ikke nogen blankocheck mit parti ser det ikke som et mål at færøerne skal ud af rigsfællesskabet ikke fordi fællesskabet i sig selv er et politisk formål men fordi det

i praksis er en ordning der er til gavn for partiets primære mål som er udvikling af det færøske samfund i alle henseender men hvis fællesskabet skal fungere optimalt må det udvikles

må være andet end økonomiske forhold og juridiske rammer det kræver viden interesse og åben debat som altså er en mangelvare derfor glæder det mig at en debat om rigsfællesskabet er sat på folketingets dagsorden til næste forår og jeg håber at både statsministeren og samtlige partier den dag vil slippe forsigtigheden korrektheden og frygten for at fornærme færingerne og i stedet sige

uforbeholdne mening om rigsfællesskabet set fra en dansk synsvinkel jeg håber at man

går ind for rigsfællesskabet og i stedet sige hvorfor man gør det hvad er værdifuldt og hvorfor set fra danmark drejer det sig om kultur eller geografisk størrelse om strategisk betydning eller økonomi og hvad er belastende irriterende eller urimeligt set fra danmark hvorfor og hvordan skal fællesskabet udvikles i fremtiden eller skal det måske hellere afvikles det håber jeg at

vil gøre sig nogle tanker om og sige sin mening om

gøre sig nogen tanker og ikke at have nogen mening er altså også et meget klart

vi har truffet alle beslutningerne i den her sag vi har selv valgt at stå uden for eu vi har selv valgt ikke at

vi har haft beføjelserne myndigheden jeg synes ikke danmark

den danske suverænitet og rejse sagen internationalt og det har vi så gjort vi har rejst en sag i

navn imod eu altså imod danmark det synes jeg er et eksempel på at

færøerne mens et andet oppositionsparti dansk folkeparti har ønsket at

mere klart tog parti for færøerne og

implementere de her sanktioner det samme har enhedslisten sagt både enhedslisten og

gå imod kommissionens beslutning blive traktatbryder og nægte at implementere de her sanktioner i danmark

af otte og tyve lande en procent af eus befolkning

det ville være muligt helt at få eu til at ændre kurs det er mit indtryk at

regeringen har gjort det som vi kan forvente og kræve af regeringen

og at man sælger til rusland og afrika i stedet for europa det har ført til lavere priser det

en relation relation op til igennem rigtig mange år

i europa det er selvfølgelig et hårdt slag men man har så ment fra færøernes det er et slag man er nødt til at tage for

man bliver forfordelt man mener man bliver uretfærdigt behandlet og derfor må man tage kampen selv om den

er citeret for

det har vi så fået fået på plads således at vi har fået en en refusion en stor tilbagebetaling af det som de havde betalt for meget

en sag om at færinger blev sat uden for de sociale systemer i danmark i

det har vi også fået på plads således at færingerne nu bliver ligestillet med andre danske statsborgere

børneydelse ungeydelse og den slags

en rejse til færøerne gennem et skoleforløb for at

den undersøgelse jeg refererede til refererede til

samvittighed her i folketinget i danmark jævnfør det herre edmund joensen sagde tidligere i forhold til at bloktilskuddet kører op og ned og at vi dermed

måske ikke har stået inde for den forpligtelse eksempelvis på sundhedsområdet som vi burde

at ordføreren har sagt at det har været en tendens at man ønsker bloktilskuddet

så kom der en regering til for at par år siden som ønskede at hæve bloktilskuddet

jeg tog ikke stilling i den sag jeg sagde til

som vi alle var enige om og det var

flere og flere kvinder flyttede fra færøerne

sig selv var et problem i forhold til også at sikre den fortsatte udvikling på færøerne jeg vil bare høre om ordføreren

skabe udvikling eller for den sags skyld også at fastholde kvinderne

investere mere massivt i uddannelse

og det gør man så mere og mere på færøerne hvor der er flere og flere uddannelser på det færøske universitet det er den vej man skal gå det er den eneste måde hvorpå

om færøerne og respekt for færøerne jeg synes i

opleve den her socialdemokratiske leflen for færøerne det må

ihukommende resultatet af folketingsvalget nitten otte og halvfems at

sin opbakning der man ved jo aldrig hvor det ender hvis tingene spidser til

egentlig bare notere mig at herre sjúrður

mit parti har bakket færøerne op i den konkrete strid i relation

unikke i det samarbejdende danske folkestyre har været at i spørgsmål om rigsfællesskabet har vi haft

tværpolitisk samarbejde det er ikke noget vi spinder politik på det bør være sådan

at vi på tværs af partipolitiske skel i danmark bakker op og gør hvad der skal til for at det færøske samfund kan forme sin egen fremtid

forlod det igen var køleskabet fuldt af øller så det er hans øller vi drikker nu

finder man så regeringens vej

særlige ved danmark

plan for at udvikle den fremadrettet

for at vende hver krone og for at gøre tingene smartere og bedre

en balanceret politik hvor vi har fået styr på dansk økonomi og på samme tid holder hånden under beskæftigelsen

til almindelige lønmodtagere og på samme tid sikrer vi en fornuftig udvikling i den offentlige sektor det er også en balance

noget dystert danmarksbillede i sit ordførerindlæg da man sad i regering talte venstre om danmark på en noget anden måde og med nogle nogle andre ord og man spørger sig selv kan så meget virkelig ske med danmark på to år det må undre og jeg kan forstå på fru ellen trane nørby at hun mener at to tusind og tretten bliver år to tusind og trist men der er ingen grund til så sort et syn på danmark

at vi kalder det to tusind og stemningsskift

at stemningen er ved at skifte boligmarkedet er langsomt ved at

vi regner med at få positiv vækst i år lav men dog positiv og højere vækst til næste år og vi ser allerede nu at flere kommer i arbejde og at der er færre ledige det er fakta i to tusind og tretten

som regeringen ser

uddannelse den bedste vej til på samme tid at skabe lige muligheder

vi har sammen vedtaget en stor reform som får betydning for vores børn i lang tid fremover

nu har regeringen så lagt en lige så vigtig reform frem af erhvervsuddannelserne og jeg glæder mig meget over at dansk arbejdsgiverforening og lo står sammen med regeringen om det her udspil

opbakning til at gennemføre en reform af erhvervsuddannelserne jeg håber at vi også kan få et

danmark tilbage på sporet

for det står faktisk

så

herre løkke rasmussen endelig efter nogen tids

samtaler rundtomkring i venstre blevet enig med sig selv om

betyder udgiftsstop skråstreg nulvækst

udøvet af herre lars løkke rasmussen og herre claus hjort frederiksen

så ville man jo egentlig ønske at det var rigtigt

at de to herrer er gået i laboratoriet for at fremstille guld

ud over venstre der tror på at nulvækst

det var så økonomiprofessor ved aarhus universitet og tidligere overvismand torben m andersen der sagde sådan finansministeriet

på venstres nulvækst og regeringens politik

alle andre end venstre er klar over at der bliver færre offentligt ansatte hvis vi får nulvækst og spørgsmålet er hvor længe venstre

forsøg på ligesom at tale problemerne med nulvækst væk

udlicitere når det er den bedste løsning det gør man også ude i masser af kommuner

er stadig nulvækst eller to og tyve milliard kroner mere til velfærd det

skal holde for hvis venstre gennemfører den her nulvækst er det uddannelserne

der skal holde for hvorfor kan vi ikke få svaret og jeg må nok sige at jeg

blive en lille smule klogere på venstres politik i dag

men måske vi i aften kan blive lidt klogere på hvad venstres motiver egentlig er når det drejer sig om togfonden

og dansk folkeparti men igen vil venstre

ikke være med de siger

om og tilsyneladende at pengene fra vores fælles olie gør mere gavn i olieselskabernes lommer end i bedre togforbindelser til danskerne

en elementær misforståelse

job i olie og gassektoren

femtentusind arbejdspladser

når skatteministeriet har lagt de tal frem

mon venstre er opmærksomme på det

lys må vi jo bare sige at femtentusind umiddelbart synes at være lidt i overkanten venstre tror at nulvækst ikke betyder noget fagkundskaben siger noget andet venstre tror at finansiering af togfonden dk koster femtentusind job

de tal i venstres hoveder

af venstres politik

fem og halvfjerds til firs milliard kroner det er et flot beløb

i liberal alliances udlægning af det her

fortjener at blive anerkendt for at være en ærlig stemme i debatten

egentlig venter hvis liberal alliance får

er jo til at tage og føle på

selv mange spørgsmål at få svar på hvad liberal alliance egentlig mener om brugerbetaling

og det samme at regeringen og jeg

skattelettelser til helt almindelige lønmodtagere

til de enlige forsørgere fru ellen trane

arbejde

og vi mere end tredobler beskæftigelsesfradraget for enlige fædre og mødre der har et arbejde

der er helt uden for arbejdsmarkedet regeringen har også sat selskabsskatten ned og vi har gjort det på vores egen måde og det er selvfølgelig fuldt finansieret og vi går videre end

sænker spildevandsafgifter sænker emballageafgiften og vi aflyser den tidligere regerings kørselsafgift

nu letter vi så skatter og afgifter

under venstre konservative og dansk folkeparti

og det er vi så gået i gang med

at skattelettelser kan løse alle danmarks problemer

man helt glemmer at vi rent faktisk bruger skatter til at investere i uddannelse i forskning

må nok sige at selv om vi har gennemført skattelettelser

dårligdomme

konservativ værdipolitik

og så kan man bruge det til at finansiere togplanen

hvis man vil nå frem til at det ikke overhovedet koster penge at sænke skatten og

tilmed bare sådan lige giver plads til ekstra udgifter

sin syge mor vi sætter skatten ned sådan finder vi pengene

er noget nyt for der er så meget med dansk folkeparti der ikke hænger sammen man taler dunder imod social dumping

de små virksomheder men når det kommer til stykket med et konkret forslag

støtte et nemmere og billigere patent

af værste skuffe uden hensyn til at det er noget der har konkret betydning for virksomheder og lønmodtagere

jeg

de skal stemme for patentet for min skyld eller for regeringens skyld sådan hænger det ikke sammen

har udtalt til medierne at jeg ikke forstår hvorfor dansk folkeparti tager patentdomstolen som gidsel

kristian thulesen dahl er helt galt afmarcheret nej det er såmænd formanden for dansk opfinderforening

der står bag udtalelsen om at dansk folkeparti spiller hasard med danske job og gør noget som alle burde være enige i til et indenrigspolitisk spil nej det er dansk metal

forsøgt at bekymre sig om at komme med gode argumenter mod patentet

pludselig er blevet så bekymret for

på patentområdet i to tusind og seks men ikke

års tæt parløb med vk regeringen er vant til at studehandler og krejleri

give nogle resultater når man for eksempel kan veksle at gå ind for efterlønsforringelser til en grænsebom så vænner man sig jo til

nogle studehandler man kan foretage i dansk politik

og grund egentlig synes kunne være en meget god idé

her kan man tale om et curlingparti

der bliver sagt rigtig meget der bliver uddelt ris og ros jeg har især bidt mærke

til den åbningstale jeg holdt i tirsdags

det var fra fru johanne schmidt nielsen der sagde

talen var så tosset

gode beslutninger som regeringen og enhedslisten har truffet sammen

vi har sikret bedre hjælp til ofre for menneskehandel vi har aftalt en ungepakke der hjælper de unge i gang med uddannelse eller arbejde

vi har styrket miljøet og grønne arbejdspladser vi har gennemført en dagpengeløsning at vi fik rettet op på venstre dansk folkeparti

konservatives alt for hurtige indfasning af den korte dagpengeperiode

en løsning for de tusindvis af mennesker der var kommet i klemme jeg synes vi har truffet mange vigtige beslutninger for danskerne

det leder mig over i en anden diskussion om hvorvidt vores velfærdsydelser er robuste i en verden med

åbenhed danmark er en del af verden og globaliseringen jeg synes jo det er rigtigt at man med god ret kan spørge om det

en nyindrejst borger fra et andet medlemsland i eu uden videre kan modtage for eksempel børne og ungeydelse eller andre ydelser

men der kom ikke noget konkret ud af det

på de her problemer i takt med at de opstår

i ministerier er vi jo meget opmærksomme på at borgere fra

utilsigtet får adgang til danske ydelser det indebærer naturligvis også at vi er klar til at

som folketingets partier måtte have så spørgsmålet er om vi ikke pragmatisk og praktisk skal gå til den her opgave

vi står sammen med

de muligheder vi har i fællesskab og som rigsfællesskabet giver os jeg

om et engagement som vi alle sammen deler her i folketinget

et engagement som bekræfter den betydning som rigsfællesskabet har for os alle sammen

os her i salen for en mulig udvinding og eksport af

forholde os til den er juridisk og teknisk kompliceret

et praktisk og konstruktivt samarbejde på hele uranområdet

sanktioner som danmark har været nødt til at indføre det er beklageligt

gennem hele forløbet har arbejdet aktivt sammen med færøerne det har vi gjort for at få sagen løst ved forhandlingsbordet for at undgå sanktionerne og nu også for at få dem ophævet

under havretskommissionen det blev også nævnt heroppefra

er og bliver en sag mellem færøerne og eu som danmark ikke kan løse men vi har sammen med landsstyret gjort

hvis man på forhånd havde opstillet et billede her

at oppositionen har svært ved at

at venstre konservative og liberal alliance

nedskæringer og dansk folkeparti har kurs stik modsat med stigninger i de offentlige udgifter det

herre lars løkke rasmussen har jo efterhånden fået øjnene op for at han egentlig ikke vil det samme som sit parlamentariske

at han har stillet dansk folkeparti et ultimatum med hans egne ord

vil åbenbart præsidere over en ny regering

der efterlever dansk folkepartis krav nemlig at vi skal have en større offentlig sektor

økonomiske politik men nej han håber bare at herre lars løkke rasmussen vil tage stafetten

at herre lars løkke rasmussen skal være statsminister og herre

en mærkesag det er at dansk folkeparti ikke kan få gennemført sin politik

venstre vil bruge nul ekstra kroner i den offentlige sektor

milliarder af i den offentlige sektor

regnet ud at på en god

halvfjerds milliard kroner halvfjerds milliard

en lang debat det har også været en god debat men man kan jo sige at det har gjort det mere klart for mig hvordan oppositionen egentlig

det er regeringens vej som balancerer mellem

yderpunkterne i denne folketingssal og det er

på sporet men det minder mig faktisk om

den måde de ser danmark på herre ole birk

taberfabrik venstres ungdoms

at danskerne er nordens syge mand

danmarksbillede som vi ser det er danmark et fantastisk land og derfor skal vi også

års forsinkelse adopterer venstres politik

hovedvejen til det jo gået via venstres politik

der skulle laves et u turn statsministeren styrtede ned ad den vej efter valget

vækstpakken som vi foreslog for præcis en år siden hvor den blev hældt ned af brættet tanken om at investere i en su reform og en kontanthjælpsreform via erhvervsskattelettelser lod sig ikke gøre man satte skatterne op

efter juleferien kom man så på bedre tanker og vi fik lavet en aftale sammen så

godt forstå at der er en levende interesse i

jeg bare oplyse at venstres næste skridt er forslaget om at vi tager vækstpakken fra i foråret som vi blev enige med regeringen om og fremrykker

jeg bare spørge statsministeren er det noget vi skal aftale før

når man skulle sænke selskabsskatterne skulle sørge for at olieselskaberne blev undtaget og at bankerne ikke fik del i den selskabsskattelettelse og jeg kunne sådan set

er at vi har en balance i vores politik og når vi laver en vækstplan udtrykker den netop den balance

lad os investere provenuet i målrettede erhvervsskattelettelser der sætter gang i væksten

i stedet at lave en finanslov med enhedslisten hvor man satte det skrå skatteloft op og

bundskatten op det gjorde man i øvrigt efter at man få måneder i forvejen sammen med os havde sat skatten

ferierede hen over juleferien kom statsministeren på andre tanker og så fik vi en vækstreform en vækstpakke

finansieret af det som vi foreslår nemlig reformer det er derfor at

så i år foreslår at vi fremrykker den reform at vi investerer beskæftigelsesreformen

i det så noget vi skal aftale før eller efter dette års juleferie

så man kan jo ikke diskutere om venstre har lagt noget frem

og havde den i skuffen men venstre lagde ikke en stor vækstplan frem

su reform venstre sagde at de ville have en su reform det sagde vi også skrev vi i regeringsgrundlaget

su reform vi lagde frem som venstre så endte med at være med

parti der altid har oplevet medgang så er det måske udtryk for statsministerens sådan historieløshed altså statsministerens forgænger som formand

stod faktisk på den talerstol der i nitten ni og halvfems og sagde

men hvis det er et udtryk for den totale anerkendelse nu

i forhold til det her med krejleriet som statsministeren siger skal jeg tage statsministerens ord her i aften som udtryk for at der ikke bliver forhandlinger

den opfordring jeg kom med i min ordførertale til statsministeren indkalde partierne til forhandlinger om et nationalt kompromis der sætter værn op

jo underligt at dansk folkeparti ikke bare går

folketingssalen og stemmer det som de egentlig har lyst til at stemme

får lettere adgang til et patent at de både sparer tid og penge

kan komme til danmark og få adgang til danske velfærdsydelser noget der undergraver den danske velfærdsmodel vil statsministeren gøre det vil statsministeren indkalde til

nogle forhandlinger ja eller nej

er mere optaget af det end andre

hvorfor en nyindrejst eu borger fra et andet medlemsland uden videre kan modtage for eksempel børne og ungeydelsen det godt spørgsmål og derfor er mit budskab jo også som jeg netop har sagt det kan være

jeg tror det er meget meget smartere end at

tage det hele på én gang lad os tage tingene

minimumsrettigheder og at vi tilfører nogle midler til ældreområdet det er der behov

kommet flere ældre i de seneste år

der skåret næsten fem millioner hjemmehjælpstimer

hårdt ud over ældre mennesker i danmark det er blevet sværere at få hjemmehjælp og dem der får hjemmehjælp har fået mindre af

det ville være rimeligt

skal være en beskeden men dog en vækst i den offentlige sektor for det er vores svar på at vi også kan løse de udfordringer vi får fremadrettet

er også derfor der er så stor forskel mellem at ville have

hvis man ser på de to år hvor statsministeren har været statsminister

set

regering

til vores nabolande det vil sige vi

og regeringen har ingen svar præsenteret

der vandt valget i hvert fald de røde partier til sammen

holder kursen og det betyder at danmark er tilbage på sporet krisen har været rigtig hård ved danmark den ramte hårdt men danmark er jo nu tilbage på sporet

får vi en lille men dog positiv vækst her i to tusind og tretten

arbejdsløsheden rører sig

som jeg prøvede at forklare statsministeren

til at blive det fattigste land i nordvesteuropa i

bygge på i danmark

laveste og almindelige lønindkomster og på den anden side mulighed for at kunne udvikle

har betydet at danmark nu er tilbage på sporet

vi kan se at familier og virksomheder i højere grad tror på fremtiden

kommer flere i arbejde der er færre ledige

og hvis herre simon emil ammitzbøll ikke kan se det

gange under debatten for jeg blev spurgt rigtig mange gange af medlemmer som ikke havde hørt mig svare

om det samme igen om det med den togfond og finansieringen af

så var aftalen oprindelig

når vi fik flere penge rullet tilbage i infrastrukturfonden fordi projektet blev billigere end den meget forsigtige budgettering vi havde lavet så kunne de penge bruges blandt andet til elektrificering

hvad der altid gør og så påstår statsministeren at jeg bare har ment at det hele skulle finansieres eller andet mystisk regnestykke med skattelettelser men jeg vil gerne sige

at det bidrager til danmarks velstand at vi sikrer gode vilkår for vores virksomheder derfor synes vi bla at vi skal have selskabsskattenedsættelser

lettelse af selskabsskatten netop fordi det bidrager til vækst i virksomhederne og dermed til velstand for danmark har statsministeren fortrudt den aftale så statsministeren nu ikke længere mener at det er en fordel for dansk økonomi

sænke skatter og afgifter

sælge noget mere og ansætte nogle flere og det giver et større provenu i statskassen som man så kunne bruge til at finansiere togplanen

i statskassen at man bare sænker skatterne

ikke stille spørgsmål herfra men jeg kan godt stå

virksomheder markedsandele så tjener de ikke så mange penge og så er der ikke særlig mange penge til statskassen i sidste ende det er sådan set

have mere af noget jeg kan forstå herre lars barfoed gerne vil give en ekstra dag til bedstemødre

bedsteforældre kan man så bare sænke skatten og så få råd til det det synes jeg er

om en dagpengereform før valget eller bare hvad statsministeren mente om en vækstpakke til erhvervsvirksomhederne for tre hundrede og fem og tres dage siden

hvad regeringspartierne sagde tidligere derfor vil jeg bare

publikation fra økonomi og indenrigsministeren der viste

kun er et svagt økonomisk incitament til at tage et arbejde er statsministeren så tilfreds og er det god socialdemokratisk politik at en kvart million danskere kun har et svagt økonomisk incitament

at venstre kom med en su reform

hvori vi faktisk fastholdt det sjette su år

som oven i købet gav et større provenu

su reform og jeg takker i øvrigt for at man så gerne ville være med bagefter

jo tonet af dem som foreslår den og en af de ting som vi foreslog var en selskabsskat som var mere fair end den venstre gik ind for

at man også skulle bruge nogle penge på voksen og efteruddannelse

hvilke af de her elementer som optrådte i

for venstre er situation helt klar vi vil gerne sætte skatten ned

sikre at det altid kan betale sig at arbejde synes statsministeren at det er god socialdemokratisk politik at der for en kvart million danskere kun er et svagt økonomisk incitament

for et øjeblik siden nemlig det faktum som regeringen selv har lagt frem at selv efter en skattereforms indførelse

er der en kvart million danskere for hvem det knap nok kan betale sig at tage et arbejde hvilke initiativer har regeringen tænkt sig at tage

have nogen konsekvenser overhovedet de bliver modsagt af sagkundskaben og de bliver egentlig også modsagt af det de selv

jeg tror det er fordi venstre ikke har lagt den frem sådan at man kunne læse på den så opfordringen til venstre er læg politikken frem så vi alle sammen kan sætte os ind i

penge at gå på arbejde

at komme på arbejde og så ikke noget om at man har lavet en skatteaftale sammen med os

det var fra trehundrede og tredivetusind og halvtredstusind hvad med emils mor som er blandt de fjortentusind danskere der hver dag taber penge

meget interesseret i hvad vi vil gøre vi har gennemført en skattereform

kunne betale sig at arbejde nu skal vi gøre dit og

en skattereform som venstre har i skuffen

jo det var altså

stilfærdigt bede statsministeren om at forholde sig til virkeligheden

som sænker tallet fra trehundrede og tredivetusind

og halvtredstusind for hvem det knap kan betale sig at arbejde så vil jeg gerne spørge hvad er statsministerens svar til de tohundrede og

redegøre for regeringens politik og ikke prøve

regeringen har fremlagt en skattereform fået gennemført en skattereform

påtage sig et lønnet arbejde

som jeg forstod statsministeren at man dog for hver enkelt sag når den måtte opstå ville tage sig af problemet

så bare lige sige til statsministeren at det problem eller de problemer allerede er opstået vi kender allerede

et embedsmandsudvalg som over fem hundrede og fjorten sider gennemgik tredive danske velfærdsydelser hvor

der kunne komme et pres fra eu det er sådan at der er sket mammutstore stigninger i det antal af af østeuropæere der nyder danske velfærdsydelser det gælder dagpenge

det gælder børnecheck som statsministeren selv var inde på så skulle

problemer der opstår når vi ikke har hegnspæle i forhold

udbytning af danske velfærdsydelser

og det vil så sige nu

har mest interesse i den her sag

at regeringen er optaget af det her spørgsmål jeg tror bare der kommer mere praktisk ud af

diskuterer dem i bund og finder nogle gode løsninger

jeg så også bede ordføreren om at tænke

det gælder jo alle folketingets partier

man har brug for er en stor forkromet kæmpe debat

at vi også på en række andre områder har kæmpemæssige problemer og de opstår lige netop i de her år

også er tale om at vores eget velfærdssystem er under pres vi har hørt historierne om

ældre ikke får den hjemmehjælp de har brug for er det virkelig socialdemokratisk politik at det er det svar man skal give de ældre samtidig med

pludselig skulle have den holdning at vi bare skal være ligeglade med de regler som vi selv har skrevet under på

mennesker med helt almindelige indkomster

det har også haft et konkret resultat idet vi netop og det anerkender jeg også at venstre anerkendte i dag

meget er det så egentlig vi reducerer det tal ja det reducerer vi faktisk med en tredjedel

spørgsmål når nu vi kan se i regeringens egne opstillinger at der i to tusind og fjorten

færre ansatte inden for velfærden end der var da regeringen kom til er det så

at der er forskel på regeringen

ikke drømme om at sige at krisen ikke har været hård for danmark det har den været for mennesker der var ansat i private job

er også derfor at det er så vigtigt at vi fremadrettet sikrer at vi har råd til at den offentlige sektor udvikler sig beskedent ja men dog støt og roligt i de kommende

på trods af at der kommer flere ældre på trods af at vi skal

en bedre folkeskole på trods af alle de ting vi er enige om skal være bedre på trods af at vi er enige om forstod jeg også at de ældre

medborgere som har allermest brug for at vi har et velfærdssamfund jeg tror på at hvis vi skal bevare velfærdssamfundet at holde styr på økonomien ikke som mål i sig selv men fordi det er nøglen til at kunne udvikle vores velfærdssamfund der ser vi lidt forskelligt på det men det ændrer jo ikke ved at vi er enige om at

i de kommende år skal udvikle vores velfærdssamfund

og en og tredive viser at hvis man sænker tobaksafgiften

samlet en hundrede og fyrre million kroner rigere

million kroner rigere det er bare lige så de konservative

i en kommune bruger præcis det samme antal kroner næste år som man gjorde året

man skiller sig af med en kommunal leder som tjener omkring en million kroner om året og så ansætter man to social og sundhedsassistenter

var halvfjerds milliard kr liberal alliance foreslog over to dage jeg gruer for vil ske hvis man har en uge

et tidspunkt hvor man ikke bare kan blive ved med

vare at spare en procent om året

i salen og kun herinde i salen

ægteskabeligt problem med venstres leder

til befolkning for det er derude at statsministeren er statsminister

udsat for en kriminel handling og ringer til politiet så skal man vide sig sikker på at

igen i dag at vi hører en historie i danmarks radio

man ved præcis hvor den ligger

meddeler politiet at det har man desværre ikke ressourcer til at

debat

var stille indgik i debatten det var ganske ganske kort tid at det kunne lade sig gøre

håber jeg at vi har et godt politi i danmark de knokler for at gøre en stor indsats og så tror jeg i øvrigt at vi skal passe på med ikke at

og sidde herinde på christiansborg og lege rigspolitichef og fordele ressourcerne

ikke sådan at vi alle sammen har bakket op om vores politi og ressourcerne til vores politi i rigtig mange år

kaste håndklædet i ringen og sige vi kan desværre ikke

burde politiet samlet set så ikke

med et barn i to tusind og tretten et rådighedsbeløb på fem tusind

når vedkommende har betalt sin skat sin husleje sin varmeregning sin elregning sin

der er mange i lavtlønsjob som ikke har meget mere end fem tusind en hundrede kroner til rådighed når de har betalt

og deres daginstitutionsplads regeringen har hævet beskæftigelsesfradraget så den enlige mor i arbejde i fremtiden vil få et større rådighedsbeløb og det er rigtig godt men når den enlige kontanthjælpsmodtager har fem tusind en hundrede kroner i

efter de her udgifter er betalt er det så efter statsministerens mening et udtryk for at man har en afbalanceret kontanthjælp i

til at man på den ene side sikrer en anstændig tilværelse for den her person og det på den anden side skal kunne betale sig at arbejde

og derfor skal vi som samfund jo finde en balance mellem at tage os fornuftigt af de mennesker som i en periode har det svært i deres tilværelse men samtidig også sikre at det kan svare sig at tage et lønnet arbejde

hvor regeringens skattereform kommer ind

et arbejde at de ganske enkelt får mere ud af

en anstændig tilværelse på den her midlertidige ydelse som det helst skal være

incitament til at tage et arbejde eller synes statsministeren at

jamen vi

med en international målestok var de offentlige finanser i danmark relativt gode i årene op til finanskrisen

på såvel den faktiske offentlige saldo som på den såkaldte strukturelle saldo

nedbragt markant jeg kan så forstå at statsministeren er uenig med alle de økonomer der sad i rangvidudvalget og kortlagde hvordan

at danmark blev ramt af krisen

citat at kunne have undgået at blive ramt af den internationale finansielle krise

også forstå at statsministeren er uenig

er det god socialdemokratisk politik at det for et kontanthjælpsægtepar er sådan at den ene skal ud at

at tage et arbejde og dermed komme ud

den ramte danmark meget hårdt var at man grundlæggende ikke havde styr

jeg mener noget så enkelt som det at have styr på at man ikke år efter år overskred budgetterne

som vi kom med mens vi sad i regering derfor synes jeg egentlig bare det ville være passende i stedet for at vi tager en dialog at statsministeren

at det ikke kan betale sig for så mange danskere at arbejde

og så talte hun ellers udenom jeg

lang historie om herre lars løkke rasmussen og alt muligt andet

for en økonomi om man overholder budgetterne måske betyder

er mange danskere der bliver ramt af psykisk sygdom den gode nyhed er så at man kan blive kureret for den hvis man får den rette behandling i rette tid

det her med bæltefikseringer det er desværre et tal som er gået den forkerte vej og derfor tager vi nu fat på at lave nogle forsøg hvor man

det er uforståeligt for mig hvordan man kan gå

i hvert fald sådan på overfladen og så så pege på en statsminister som går ind for nulvækst det holder ikke

dagpenge er også godt hvis man ikke har noget arbejde de tillidsfolk jeg møder når jeg

ude i landet har et spørgsmål der går igen og igen

hvornår får vi de varige forbedringer af dagpengereglerne og ikke kun hele og dækkende akutjobløsninger og ikke kun en lempeligere overgang til de borgerliges forringelser af dagpengene tredivetusind mister retten til dagpenge i

statsministeren næste år er måske femtentusind man behøver hverken at være professor eller hedde carsten koch for at give et bud på hvad der skal til kunne vi i

gode rammer for vores virksomheder

at have en beskeden udvikling i den offentlige sektor

vi er ikke helt enige med enhedslisten om alting vi er bestemt heller ikke enige med venstre om

hvordan vi sikrer at er arbejdspladser

men de svar lyttede man forgæves efter hos statsministeren den socialdemokratiske ordførers tale viste med al tydelighed hvor regeringens fokus ligger

atten gange i sin tale tak for det men hvor mange gange sagde han vækst ikke nulvækst men økonomisk vækst

men nye arbejdspladser til de mange der mangler et arbejde

kun en eneste gang nævnte den socialdemokratiske ordfører nye arbejdspladser og statsministeren kørte i samme rille

så vi kan diskutere hvordan vi bringer danmark fremad

forventer løsninger i stedet for bagudskuende historieforfalskning og forvanskning som vi har hørt det fra flere af de røde ordførere i dag venstres

bringer danmark fremad er klart vi ønsker at genskabe vækst og arbejdspladser i danmark ved at drive skatter og afgifter

med regeringen

om at lave en vækstpakke

i den rigtige retning til næste år og i to tusind og femten og i to tusind og seksten og i to tusind og sytten

vi går op i at bevare danske produktionsvirksomheder som i disse disse år overvejer at flytte til udlandet fordi det simpelt hen er blevet for dyrt at producere i danmark vi går op i at alle danskere har et økonomisk incitament til at arbejde i dag har trehundrede og tredivetusind danskere reelt ikke et økonomisk incitament til at arbejde

problem der skal handling reformer sænkede omkostninger

som dem vi er vokset op med der skal sadles om hvis vi vil skabe vækst og flere private arbejdspladser

ikke isoleret set om antallet af offentligt ansatte men derimod om kvaliteten af den undervisning vi

har i skolerne om kvaliteten af den service den ældre dame får

og redder liv

at regeringen sidste år reducerede antallet af offentligt ansatte med ni tusind en hundrede

at et velfærdssamfund skal måles på om der står horsens hjemmeservice eller hansens hjemmeservice

af den ansatte der kommer ud til den ældre medborger når regeringen vil gøre verdens største offentlige sektor endnu større vil vi i stedet for investere i private arbejdspladser

er forudsætningen for at vi får danmark ud af lavvæksten er forudsætningen for at vi sikrer at der er folk der i dag mangler et arbejde der kan få et arbejde

til at lette skatter og afgifter med fem milliard kroner til næste år og selv hvis man tager udgangspunkt i regeringens eget finanslovsforslag

men nødvendige fremrykninger af skattelettelserne

tre år i træk kunne enes om at sænke skatterne her i landet hvis vi kunne enes om at fortsætte reformerne og vækstinitiativerne så vi kan skabe flere arbejdspladser i danmark

sikker på at danskerne går mere op i fremtidens løsninger end bagudskuende forfalskninger så drop enhedslisten venstre er klar vores tilbud står ved magt vi laver gerne en finanslovaftale

vil

den kvalitet der bliver leveret til den enkelte borger der har behov for vores hjælp hvad enten det er den ældre eller det er forældrene der trygt

socialdemokraterne og regeringen går op i at vi skal have flere offentligt ansatte i venstre går vi op i at vi får flere i arbejde og vi ved at private arbejdspladser er forudsætningen for at vi kan skabe vækst men også

være med til at finde pengene men at det ikke skulle gå ud over gode danske arbejdspladser

der skal findes hvert år vil vi gerne være med til at finde men jeg kan forstå på regeringen at det er ideologi at de skal findes ved at beskatte

nordsøarbejdspladserne bagudrettet

hvor

gerne vil have der bliver gjort noget ved det derfor

gerne høre fru ellen trane nørbys vurdering af at statsministeren øjensynlig afviser

det er dybt beklageligt at statsministeren ser ud til at tage det her så lidt alvorligt at hun ikke vil stille sig i spidsen for forhandlinger om med rettidig omhu at løse de her problemer men bare vil tage det sådan lidt efter lidt som som tingene lige måtte opstå hvad er venstres

en så vigtig sag satte sig i spidsen for at afsøge om der kunne være opbakning til det i folketinget

set fortsat det vil være vi har bragt hele spørgsmålet om velfærdsturisme op i de europapolitiske forhandlinger og der må man også sige

det her alvorligt og gerne vil have en diskussion om det her så faktisk sige at det nok er noget der optager mange danskere

forholdt sig til det på den måde at man sagde så længe det optager danskerne

ud over at man ikke var særlig bekymret men det kunne jo være at vi andre kunne få hende til at tage initiativ til de forhandlinger som kunne bringe os videre

det så handler om mennesker der kommer herop ikke med det formål at arbejde men at få del i vores offentlige kasser så er regeringens svar at man er ligeglad det synes jeg er temmelig paradoksalt

ikke giver nogen mening for de fleste danskere det giver i ikke mening for os og jeg synes egentlig at det vidner om at regeringen burde tage det her

kroner om året dem vil vi stadig væk gerne være med til at finde på en anden måde

men så vi samtidig også kan undgå en situation

vores blå danmark som faktisk rummer en del af vores arbejdspladser ikke mindst i det sydvestjyske

infrastrukturfonden hvis der virkelig

og ikke føre snæver ideologisk blokpolitik så tror jeg sådan set godt at vi i fællesskab kunne finde de tre hundrede og fem og fyrre million

og socialistisk folkeparti venstre følger reglerne og det betyder også at fru johanne schmidt nielsen og alle andre kan gå ind og

i venstres regnskab se bidrag på over tyvetusind kroner

type jobs der er i fare i danmark det handler jo generelt set om at sikre nogle ordentlige rammevilkår for investeringer i danmark

enhedslisten pludselig kommer og laver lovgivning med tilbagevirkende kraft

man jo med danske arbejdspladser ikke bare på olieboreplatformene

tal der kommer fra brancherne

set ikke noget nyt i ligesom jeg også hører sf bruge tal

til femtentusind job det er hentet ud af det blå alle analyser peger på at beskæftigelsen inden for sektoren ligger et sted mellem fire

kan ordføreren ikke bare bekræfte at man her er ude og bruge nogle tal

og som under alle omstændigheder jo peger i retning

af job som også involverer virksomheder som ikke er berørt

også inde på havnen i esbjerg også i den følgeindustri der er også for de

egentlig op i at alle danskere der mangler et arbejde

kan godt se at socialdemokraterne går op i en ting

ad der er regeringen som vil gøre verdens største offentlige sektor endnu større som egentlig bare vil stå stille på stedet

fortsætte reform og vækstinitiativerne

men en ting jeg ikke synes er i orden er

nu begynder at angribe mennesker der ikke kan forsvare sig selv de bor langt herfra de lever af cirka otte kroner om om dagen nu vil venstre tage to en halv milliard kroner fra de fattigste og jeg har forstået på oplægget at de skal bruges til skattelettelser

erhvervslivet er der ikke en nedre grænse for

at når vi laver reformer på alle andre områder i det danske samfund vi har lavet reformer af kontanthjælp vi har lavet reformer af førtidspension vi har lavet reformer af su dagpenge efterløn er det så ikke rimeligt at vi også kigger på et område som vores udviklingsbistand

spørger til hvordan vi kan bruge pengene på en anden måde

vi lagt op til en reform af udviklingsbistanden hvor vi koncentrerer midlerne omkring det afrikanske kontinent hvor der er allerflest af verdens allermest fattige det betyder stadig væk at vi lever op til fns anbefalinger om hvad de rige lande skal give i udviklingshjælp og det betyder fortsat at vi hver dansker vil komme

rigtig meget i udviklingsbistand hvert

dansker vil komme til at give dobbelt så meget som hver franskmand eller to en halv gang så meget som hver tysker og så er jeg bare nødt til at sige i

sådan

på dansk grund

uafhængig fagperson som jo altså ikke er enig med venstre og

nørby om hun kan nævne bare

olielobbyen i at danmark vil miste arbejdspladser hvis alle selskaber fremover skal betale den samme skat som mærsk

socialdemokraterne åbenbart ikke nogen grænser for

det amerikanske selskab hess har sagt

med de arbejdspladser der ligger i nordsøen der siger vi lad os i stedet for finansiere timemodellen i fællesskab

det er tre hundrede og fem og fyrre million kr vi årligt skal finde for at sikre hurtigere tog

jo netop med til at gøre at der var nogle mennesker som før ikke havde et økonomisk incitament til at gå på arbejde som fik det derudover lavede vi tre skattereformer hvor vi sænkede skatten på arbejde og hvis man går ind og kigger på de beregninger som skatteministeriet har lavet over hvem der fik mest ud af henholdsvis

førtidspensionisten som taber rigtig rigtig mange penge og direktøren som får rigtig rigtig mange penge så kan herre thomas jensen ikke selv tage ansvaret for at det var den skæve fordeling man lavede i den skattereform som den røde regering stillede sig

to hundrede kroner mindre i skattelettelse

med andre ord have gjort at det mindre kunne betale sig at arbejde for den enlige mor samtidig med at den rige bankdirektør kunne få mange flere penge til

vil jeg bare gerne have fru ellen trane nørby til at forholde sig til her i

problem at der for trehundrede og tredivetusind danskere er et svagt økonomisk incitament til at tage et arbejde er at sikre

da vi sad i regering det er det fortsat jeg kan dog desværre konstatere at det ikke er et område der optager regeringspartierne

banker og olieselskaber

det handler om at skabe private arbejdspladser det handler om at sikre at der kan være produktion i danmark

og hvorfor vi ikke må få det at vide det storartede ved folketinget er jo nemlig

en ændring af partistøttereglerne så

blandt andet kunne få frem i lyset hvor mange penge det er der tilstrømmer fra fagbevægelsen ikke bare i kroner og øre men også i materialer i kontorer og andre ting den stiller til rådighed jeg

at venstre ikke er en del af det partistøtteforlig der er det er til gengæld det radikale venstre og socialdemokraterne og derfor kunne det jo være at enhedslisten skulle tage fat i den regering som de støtter vi er ikke en forligspart

over de støttekroner man får fra ja hvem ved jeg olieselskaberne bankerne det ved vi jo ikke det eneste vi kan se i venstres regnskab

den liberale erhvervsklub og at den giver venstre mere

historisk at se hvem det er har været med til at støtte dem og også betale kontingent til enhedslisten er det udtryk for fuld åbenhed synes jeg at enhedslisten skulle have lov til at gå forrest vi følger de regler der er i danmark til punkt

jeg slutter afstemningen for stemte

herefter er forslag til vedtagelse af ellen trane nørby kristian thulesen dahl simon emil ammitzbøll og lars barfoed